ministeren for by bolig og landdistrikter lovforslag nummer

et stofmisbrug lovforslaget her er en

som konkret indeholder forslag om

socialt eller begge dele til en lægesamtale senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandlingen desuden indeholder lovforslaget forslag om at indføre en ret for personer som ønsker at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling til at få iværksat behandlingen senest fjorten dage efter at personen har henvendt sig til bopælskommunen

der et øget frit valg på området sådan at der også fremadrettet bliver bedre muligheder for at man vil kunne vælge imellem at blive behandlet i det offentlige eller i et privat behandlingstilbud

selvfølgelig nævnes at der med den oprindelige politiske aftale var enighed om at indføre en ret til en lægesamtale senest tre dage efter at en person henvender sig til kommunen med ønske om at komme i stofmisbrugsbehandling

af at vi med vores satspuljeaftale havde afsat seks million

samlet set men man kan sige at regnemaskinen ovre i sundhedsministeriet ikke rigtig har passet med den regnemaskine som gælder ude i kommunernes landsforening i hvert fald var man overordentlig uenige om hvad det

de havde anslået at det ville udgøre omkring seks og tyve million

det kan man selvfølgelig godt

og kritisere og sige at tingene ikke passer sammen og det

er godt nok og andet vi tager ansvar for den politiske aftale vi har lavet vi tager også ansvar for at pengene ikke var tilstrækkelige i forhold til det der var ambitionen bag den politiske aftale og derfor kan man sige at det her selvfølgelig er

er tale om væsentlige forbedringer på det her område

foreslår at de offentlige institutioner også skal oplyse om ventetider og dermed også ventelister for det første må man sige at når man har en ambition om at

indføre mere frit valg hvilket vi i den grad bifalder fra venstres side så skal det også være gennemskueligt for den enkelte borger og for det andet med en central pointe nemlig at det frie valg jo også siger noget om hvad det er der bliver valgt til og hvad det er der er nogle der vælger fra det kan også bidrage til udvikling og viden om praksis og forløb på det her område der læste

ministeriet for sundhed og forebyggelse hvor man skrev at det ville være ekstremt administrativt byrdefuldt og ressourcekrævende tror

behandlingsstederne skulle oplyse

skal til at fortælle noget om hvordan det går med ventetiderne på det her område

andre gode lejligheder bryster sig af at vi skal have mere gennemsigtighed

være den første til så også at være bannerfører på det her felt

at så skal vi selvfølgelig også oplyse om de

høringsparter vi respekterer selvfølgelig at der i øjeblikket pågår en evaluering af patientklagesystemet men fra venstres side vil vi da gerne allerede nu sende det signal at vi er helt enige med de høringsparter som fremfører at der også på det her område

klageadgang i forhold til kommunernes afgørelser omkring stofmisbrugsbehandling efter

man kunne også samtidig opfordre regeringen til at se på muligheden for klageadgangen i relation til alkoholbehandlingen

personer der har et alkoholmisbrug i dag jo ikke har mulighed for at kunne klage til patientklagenævnet

beslutningen til andre myndigheder de kan alene klage over kommunens generelle serviceniveau så vi synes

evalueringen af patientklagesystemet

op om forslaget som vi jo har været med til at indgå aftale

det er nogle lovændringer der viser en rigtig vigtig og god styrkelse af borgernes ret til frie valg

i satspuljeaftalen er blevet enige om at

der selv kommer og siger at de ønsker at komme i behandling

der måtte høre debatten her i dag at tallene fra to tusind og ni

fjortentusind personer i de drøftelser vi havde sidste år

satspuljeaftalen

at vi ville gøre det her bedre vi ville sørge for at vi fik lavet en helhedsorienteret og bedre kombineret behandling både i forhold til den sociale

og den lægelige stofmisbrugsbehandling og derfor er det rigtig godt at det her lovforslag

punkter som alle tre

peger i den retning det skal være sådan at

skal være mulighed for at komme til en lægesamtale og det uanset om

den lægefaglige stofmisbrugsbehandling man skal igennem og den behandling skal sættes op og tilbydes senest fjorten dage efter at misbrugeren har henvendt sig

de kommuner som har rigtig mange stofmisbrugere har også kompetencerne og et stort setup og jeg synes det ønskeligt at både

hvis der er mulighed for det ude i kommunerne den lægesamtale der skal være

lave en helhedsvurdering af stofmisbrugeren

her bare nogle enkelte punkter som jeg synes meget fint rammer ind hvad det er en sådan lægesamtale skal rumme at identificere og behandle eventuelle akutte behandlingskrævende problemstillinger at bekræfte patientens oplysninger om misbrugsproblemer identificere misbrugsrelaterede komplikationer at identificere andre somatiske altså fysiske sygdomme psykiske eller sociale problemstillinger at udarbejde en behandlingsplan som dækker en helhedsorienteret situationsbeskrivelse samtidig med at man også skal tilbyde en blodprøvemæssig screening i forhold til hepatitis og hiv det er rigtig rigtig godt det andet punkt

at misbrugsbehandlingen skal sættes i gang senest fjorten dage efter at man har henvendt sig til kommunen

kommunes regi eller et privat behandlingssted som er godkendt

lovforslaget også lægger op til at kommunerne skal dække transportudgifter til og fra behandlingsstedet for vi ved godt at de misbrugere her måske har rigtig svært ved også at finde økonomien

at flytte sig fra et sted til et andet for at modtage behandlingen det her er et godt lovforslag som min kollega fra venstre fru sophie løhde sagde

er der lavet en ændring i forhold til hvornår lægesamtalen skal finde sted og fru sophie løhde har givet den fulde begrundelse for hvorfor det har måttet ændres

det vil jeg ikke kommentere yderligere

synes det er fornuftigt at vi indbygger en evaluering af lovforslaget og det synes jeg vi skal

rigtigt set af gadejuristen og det synes jeg

få bygget ind i det her lovkompleks socialdemokraterne støtter det her lovforslag lad os håbe at det må blive til rigtig stor glæde og gavn for stofmisbrugerne

argument at især de små kommuner vil have rigtig vanskeligt ved at have kompetencerne økonomien og organiseringen til at kunne efterleve en tre dages frist derfor er der jo også blevet rundsendt

vi kunne nikke til at det her er en konsekvens af at vi ikke har puttet flere penge ind i ordningen og det er der blevet nikket

blevet sat i forbindelse med det beslutningsforslag

at man kan få

sådan

til alle partier også det konservative folkeparti og man har der haft muligheden for at sige det er vi ikke med på

ministeren hvis det havde været tilfældet ville have indkaldt parterne til en drøftelse det er

jeg synes vi skal evaluere det her lovforslag og dermed også se om

kommer til at leve op til den store politiske forventning vi har til at det her bliver et markant kvalitetsløft ja jeg er sygeplejerske og jeg er rigtig glad for

at være uddannet sygeplejerske jeg har arbejdet seks år på skadestuen i aalborg jeg har set rigtig mange stofmisbrugere

på det tidspunkt hvor en stofmisbruger føler motivationen for at gå i behandling og måske kommer med sin familie i hånden og siger nu kan jeg ikke mere nu vil jeg have hjælp så skal der være en hjælp og det er jo præcis

syv partier som står bag satspuljeforhandlingerne har sagt

at de kan løfte den her opgave jeg synes vi bærer et fælles ansvar og jeg synes

vores sigte og jeg vil rigtig gerne som socialdemokraternes sundhedsordfører være bannerføreren der løber i front men vi bliver også nødt til at tage det ansvar der er vores vi bliver nødt til også at lytte til de høringssvar der er kommet ind hvad kan der leveres

den ramme som vi syv partier i fællesskab har sat op hvis vi havde ønsket det anderledes og hvis vi i fremtiden ønsker det anderledes så er det os der skal tage det ansvar

den ramme sådan at kommunerne ved

er en kan opgave det er en skal opgave

ansvaret men jeg siger og jeg siger det gerne igen jeg synes det er ønskværdigt at en stofmisbruger der beder om at komme i behandling og

fastholde motivationen for at få at vide hvad

derfor siger jeg også mit ønske er ikke at de otte og halvfems kommuner skal trække den

fjorten dage men at mange kommuner forstår det og har den samme

venstre har givet udtryk for og som socialdemokraterne

og det er så kort tid som overhovedet muligt

og det kan godt være at vi skal finde flere penge derfor anbefaler jeg også en evaluering og håber at vi i udvalgsbehandlingen kan blive enige om det

enkelte stofmisbruger jeg mener også at det samfundsmæssigt giver

de samfundsmæssige og de personlige ulemper

vi i forligskredsen eller i en anden forligskreds kan finde penge

man eksempelvis på sigt

og lægesamtaler med stofmisbrugere

midlerne er så efterfølgende blevet fundet i satspuljeaftalen og fjorten til sytten i satspuljekredsen var vi enige om at prioritere indsatsen mod misbrugere af rusmidler bredt misbrug for den enkelte er forbundet med sundhedsmæssige og sociale problemer som kan være alvorlige ikke mindst i forhold til udsatte grupper

handler om stofmisbruget hvor der

grad handler om at fange misbrugeren når motivationen er der og man er klar til at tage imod behandling derfor handler forslaget også om at sikre nogle rettigheder til misbrugerne i forslaget gives der ret til lægesamtale ret til behandlingsplan og ret til frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling

de første tre dage efter stofmisbrugeren

til kommunen om lægelig eller social stofmisbrugsbehandling

udfordringer ved at holde en tre dagesfrist måske specielt i mindre kommuner

komme først det menneske som er misbruger

kommer til vores dør for at få hjælp og komme ud af misbruget hvor håbløst

komme igen om fjorten dage det er simpelt hen ikke godt nok

vi ikke har råd så tænk lige på samfundsomkostningerne ved den misbruger som ikke kommer ud af sit misbrug

står der i ministerens kommentarer i høringsnotatet

i tilfælde af misbrug af euforiserende stoffer som for eksempel hash kokain og amfetamin hvor der er tale om social stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §

på dette område og resultatet af den lægelige undersøgelse vil indgå som et af flere elementer i den samlede vurdering af behandlingsbehovet en lægesamtale med en frist på fjorten dage der skal indgå som en del af en behandlingsplan der også skal ligge der efter fjorten dage har jeg svært ved at se kan hænge sammen i praksis derfor siger vi i dansk folkeparti lad os gøre det menneskeligt rigtige og for kynikerne kan man måske også sige det økonomisk rigtige og holde fast i fristen på tre dage

lægesamtale så har vi et rigtig godt forslag her som vi gerne

også i forhold til det frie valg hvor stofmisbrugerne får samme mulighed for at vælge behandlingssted uanset om det

social stofmisbrugsbehandling det har været diskuteret om private behandlingstilbud vil kunne levere mere lokkende tilbud

vi mest fokus på at sikre den enkelte den behandling og det behandlingssted som vedkommende er motiveret for motivationen er alfa og omega for succes med behandlingen

og der er det frie valg et godt element

man selv

de nemlig ikke kræfter til for de fleste stofmisbrugere er det som oftest alt rigeligt at holde en hverdag gående og rigtig mange af dem kæmper med forskellige sygdomme som relaterer sig til deres stofmisbrug

at vi er deres politiske stemme og at vi sikrer dem bedre rettigheder

som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling lægeligt såvel som socialt kan komme til en lægesamtale senest senest inden iværksættelse

stofmisbrugsbehandling få iværksat behandling senest fjorten dage efter man har henvendt sig til bopælskommunen

indfører vi en ret til frit at vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det som bopælskommunen har visiteret

vi meget glade for aftalen med de andre partier og vi er også glade for lovforslaget som vi naturligvis støtter

rigtig rigtig stressende at være stofmisbruger det kræver

har en sindslidelse med i deres bagage

og rigtig mange fysiske sygdomme

meget når de

så endt der hvor der står

bliver motiveret og man får en lægesamtale

at kigge på hvordan

skabe økonomi til at vi får de fjorten dage

få en lægesamtale efter tre

nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på hele det her område

selve evalueringen i udvalget så vi kan kigge på hvad vi kan

om vi kan skrive os ud af det her som ordføreren selv sagde

og siger vi

det der var de oprindelig aftalte tre

er afsat ressourcer til

og det der så efterfølgende har vist sig

at der er sket en ændring i lovforslaget

til hvornår en lægesamtale senest

med at sige at vi støtter enhver forbedring og jeg startede

med penge i de politiske aftaler som er blevet indgået det er derfor jeg undrer mig over kritikken

det her og derfor

sf i dag må tage ansvar for det for hvis jeg går tilbage og kigger på beretningen

grunden til at venstre som det eneste parti stod uden for

at man skulle løfte ambitionsniveauet på det her område og at skulle gøre noget mere

at bekræfte at ændringen på det her område er godkendt af sf

satspuljeforhandlinger har kastet sig ind i netop det her

om sf har talt for og kæmpet for flere penge sådan at det ikke blev en fjorten dagesfrist

er rigtig rigtig vigtig

en national strategi for det her område

forhandlinger ovre i socialministeriet

er enige om til gengæld vil jeg gerne sige til sfs ordfører at det her med at drøfte om de små kommuner skal lave noget tværkommunalt samarbejde for at løfte den her opgave

synes jeg er rigtig fornuftigt og lad os dog tage en drøftelse af det frem mod tredjebehandlingen

kan skrives noget ind som vil give mening og som vil hjælpe de stofmisbrugere der bor i små kommuner

uanset livssituation i øvrigt vi er også yderst tilfredse med at man nu vil give kommunal hjemmel i lovgivningen til at dække transportudgifterne for personer i heroinordinationsordningen

malurt i bægeret for det første

at finansiere sociale tiltag via satspuljemidler fordi satspuljen

er finansieret ved årligt at tage penge fra nogle af de grupper i vores samfund der har det allersværest

for det andet har det jo tydeligt vist sig

et fuldstændig ubehjælpeligt redskab til at sikre en ordentlig social indsats når de kommunale budgetter er så stramme som de er den sang kender i i øvrigt også udmærket fra

vi undrer os også over at man

at lægge sig fast på at det er i orden at der kan gå helt op til fjorten

og i øvrigt formentlig er motiveret lige den dag

en beslutning om at ændre noget i sit liv så skal det helst være nu og ikke i morgen og

at man med det her lovforslag ligestiller personer i forskellige typer af misbrugsbehandling men de bliver ikke ligestillet med personer i resten af det somatiske sundhedsvæsen men uanset antallet af

der går før en lægesamtale kommer i stand må det være på sin plads at den enkelte misbruger vurderes i forhold til sin afhængighed umiddelbart efter henvendelse hos kommunen hvis man med abstinenser skal vente op til fjorten

tid ved lægen er det fjorten dage hvor man skal ud at skaffe sit stof på den ene eller anden måde og det er derfor meget bekymrende at der i bemærkningerne er fjernet den passage hvor det specificeres at en person der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling

positivt indstillet over for det her lovforslag og vi støtter det også ligesom den tidligere ordfører

en klar forbedring men vi forbeholder os dog retten til at komme med et

nu indført et sæt nye rettigheder for personer som ønsker at komme i behandling for deres misbrug og der gennemføres pligter for de kommuner som er ansvarlige for misbrugsbehandlingen helt konkret

får behandlingssøgende personer jo ret til en lægesamtale inden igangsættelsen af

også frit valg i forhold til andet offentligt eller privat

kommunal dækning af de udgifter til befordring til og fra behandlingsstedet af personer som er i lægelig

ligger i god forlængelse af det sociale udspil liberal alliance præsenterede på sit sommergruppemøde

at vi ønsker en nem og hurtig adgang til stofmisbrugsbehandling og vi erklærede klart

for udsatte stofmisbrugere med behandlingsbehov er afgørende at behandlingen startes meget hurtigt

kan støtte forslaget som det foreligger og som vi har aftalt

man kan iværksætte behandlingen hurtigere for nogle typer af

dengang med en fælles beretning som alle partier på nær venstre støttede

enighed om at stofmisbrugere som er motiveret til at komme

får ret til en lægesamtale senest tre dage efter henvendelsen og til senest fjorten dage efter henvendelsen

udarbejdet en social og lægelig behandlingsplan hvorunder også det frie valg i forhold til den sociale behandling skal udvides til også at omfatte den medicinske behandling

at fremsætte et lovforslag der sikrede at der blev taget hånd om stofmisbrugere inden de fjorten dage som loven i dag tilsiger fjorten dage er lang tid i en stofmisbrugerverden det er der også flere andre som har nævnt heroppe fra talerstolen

som kunne give netop den fagligt kvalificerede behandling og rådgivning frem til iværksættelsen af behandlingen herunder også en vurdering af

brug for at give noget substitutionsmedicin eksempelvis metadon sådan

ikke er klar til at gå i egentlig behandling og har brug for i en kortere eller en længere periode

regeringen har jo så stillet det her forslag men desværre er det et lovforslag som ikke følger intentionen i den beretning som regeringen selv

så løber fra det løfte man gav og den beretning man lavede

den beretning selve lovforslaget indebærer tre rettigheder og

omkring dem på en rigtig god og ordentlig måde det som især er til debat her i

de tre dage pludselig er blevet til

sige at det netop var tre dage og

medfører men vi synes

det er godt nok at man som misbruger først får adgang til en lægesamtale efter fjorten dage

af flere af os at det bliver omkostningstungt for kommunerne at lave en lægesamtale for alle der søger behandling men så må vi jo i udvalgsbehandlingen se om ikke vi kan afgrænse det se om ikke vi kan differentiere det sådan

hurtigst muligt jeg vil bare tilføje at det

ærgerligt og problematisk og synd for de her mennesker at det bliver økonomien som bremser det beslutningsforslag

de dage der er gået fra den syvende oktober

at det er ærgerligt at det ikke længere bliver umiddelbart muligt

komme til at få den lægesamtale som vi jo alle sammen er enige om

folketingsmedlem som ikke anerkender at det her forslag er

den måde som stofmisbrugere

fordi der gives forbedringer og der gives bedre rettigheder

blandt andet fra venstres side men også fra den socialdemokratiske ordførers side peget på det betimelige i

se oplysninger om ventetider på de forskellige institutioner

i den videre proces der blev også rejst spørgsmål om klageadgang

er grund til at se på så blev der af såvel den socialdemokratiske ordfører

sfs ordfører

kan også være ganske fornuftigt navnlig fordi jo er nye rettigheder der bliver lavet her så langt så godt

over at den oprindelige aftale om en frist på tre dage nu er blevet til en frist på fjorten dage var der nogen som havde ønsket

tre dage er en dårlig idé lad os dog hellere tage fjorten dage

ville være bedre med de oprindelige tre dage ændringen er foretaget fordi der ikke var tilstrækkelige penge

jeg håber at i i lyset af ovenstående kan tilslutte jer at der med lovforslaget foreslås indført en ret til lægesamtale som skal finde sted senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandlingen det vil sige senest fjorten dage efter henvendelsen til kommunen

er ingen tvivl fra den nittende september og til i dag

tvivl om at det var præmisserne i forlængelse af det skrev jeg jeg skal anmode om at eventuelle bemærkninger til lovforslaget lovforslaget udformet som beskrevet ovenfor

modtager vi ingen bemærkninger så går vi ud fra at i tilslutter jer forslaget

det pudsige er i øvrigt at det eneste parti der reagerer på det det så

sf

kunne vi ikke sætte os ned og snakke om det der tværtimod

benyttet lejligheden til at sige hov de der seks million

vi vil gerne holde fast i de tre

gode men også relativt udførlige og lange proces fandt lejlighed til at nævne det med ét ord

derfor er det altså på kanten til hykleri

når man så i dag får skruet sig op til at sige

at det her ikke er godt nok det her er godkendt af alle de partier

min forventning også at alle de partier stemmer for det de har godkendt

ikke for at hive billige hurtige pressepoint hjem flygter

enhedslisten tager den position som enhedslisten gør enhedslisten har intet ansvar taget enhedslisten har på ingen måde bidraget til løsningen

også fuldstændig fri til at gøre hvad man vil

men vi andre har et fælles ansvar for at løfte det her og for at bære det hjem og for at sikre de forbedringer som der ligger til glæde

det ministeren har hørt i dag

står i den skrivelse

som vi synes ikke rigtig spiller men måske

på vej over i det der tulliardersegment

ikke de penge konservative folkeparti anviste jo ikke de penge og det er selvfølgelig derfor man ikke har reageret der er to muligheder enten har man snorksovet

ikke læst sin mail det er hvad det er

har man ikke kunnet anvise pengene jeg går ikke ud fra at

så situationen er vel den at man ikke har kunnet anvise hvor pengene skulle komme fra og derfor ender man i den her hykleriske dobbeltposition som er en hyklerisk dobbeltopposition

er væsentlige ting der skal ændres så sikrer man sig også at dem der

får mulighed for og bliver

det oplever jeg altså ikke man har gjort i den her sammenhæng men når ministeren nu selv siger at vi bare kunne have ringet og sagt at vi

derfor vil jeg gerne opfordre og sige til ministeren kunne vi ikke sætte os ned og snakke om det her og finde en ordentlig måde at løse det på så vi både kunne leve op til de aftaler der er lavet tidligere og få en fornuftig aftale i forhold til

se at man kan misforstå følgende jeg skal anmode om at eventuelle bemærkninger til lovforslaget

udformes som beskrevet ovenfor og sendes per mail til sådan og sådan modtager vi ingen bemærkninger

ud fra at i tilslutter jer lovforslaget altså det er da

at vi nu førstebehandler lovforslaget selv om vi egentlig ikke er færdige med at forhandle lovforslaget ovre fødevareministeren men da vi i venstre ligesom regeringen mener at det er vigtigt at vi kan igangsætte de mange initiativer disse eu midler bringer vil vi ikke protesterer mod dette men det siger sig selv at en nærmere debat om hvorvidt vi er enige med regeringen i hvad der skal være lovforslagets indhold ikke er mulig men

meget spændt på hvorledes forhandlingerne nu engang lander

partier spænder vidt i holdningen til

men jeg vil undlade at kommentere

andre partiers politiske ønsker og i stedet for nøjes med at løfte sløret for nogle af venstres ønsker til udmøntningen af de europæiske fiskerimidler helt overordnet mener venstre at de europæiske fiskerimidler skal bruges til at understøtte og styrke indsatsen vedrørende fiskeri og akvakultur ikke oprydningsarbejde for landbruget årsagen til det er at dansk fiskeri

af de hårdest pressede erhverv og det er vigtigt for venstre

da vi som det første land skal implementere udsmidsforbuddet det er en aftale der bakkes op af hele folketinget og danmarks fiskeriforening dog under visse forudsætninger jeg vil ikke gå ind i omnibusforordningen eller andre detaljer ved behandlingen af det her lovforslag men en af forudsætningerne har været

denne omlægning af dansk fiskeri i forbindelse med de nye discardregler

af fartøjer vi taler om at nogle fartøjer skal skæres

håndtere de nye discardregler hvorfor det altså ikke er småting vi taler om det skal folketinget understøtte derudover vil vi anbefale det som jeg fornemmer

at vi prioriterer og sikrer en vidensopsamling på hele indfasningen

så hurtigt som muligt kan få den fornødne adgang til så mange omstillingsoplysninger som overhovedet muligt dernæst har vi meget store udfordringer med sæler

at vi nu burde regulere bistanden til et bæredygtigt niveau så der både er plads til sæler og fiskere

er der bare områder

nødt til at udbetale kompensation medmindre vi vil sige til de kystnære garnfiskere at de skal pakke

og sejle hjem det skal vi bare være ærlige omkring derudover bruger vi mange penge på anvendt forskning

og fiskere bliver tvunget til at arbejde mere sammen der laves mange projekter hvor fiskere og

findes ofte ikke derfor skal vi stille krav om et øget samarbejde den anden ting er at vi ønsker

vi så bruger i højere grad skal møntes på de vigtige

det danske samfund også rent økonomisk der er for mange steder hvor vi mangler biologisk rådgivning hvilket resulterer i at kvoterne på grund af den manglende rådgivning bliver sat

det tredje ønsker vi at genopfinde den gamle rex ordning den giver de involverede fiskere en øget andel af eus årskvote ligesom den giver fiskerne

øget forståelse for fiskernes arbejde det sker fordi man på de ekstra togter lader både fiskere og biologer udpege områder hvor man kan lave prøvefiskeri jeg kan se at jeg har taget fejl af hvor meget tid jeg har hvorfor

at prioritere de danske fiskerihavne i forhold til den omstilling man står over for og endelig selvfølgelig dansk akvakultur

dam og havbrug ja

så må der komme nogle spørgsmål hvis

for intelligent og bæredygtig vækst

det danske bidrag til at gennemføre såvel eus

eus integrerede havpolitik gennem støtteordninger når der er brug for en ny lov og ikke bare en tilføjelse til den eksisterende

handler det om at den nye forordning om hav og fiskerifonden

fra i år indtil to tusind og tyve og der er andre mål indsatsområder og tiltag end i den gældende fiskeriudviklingslov der skal være en klar adskillelse mellem de to fonde således at ansøgerne kan skelne lovforslaget omfatter desuden to ministerområder nemlig fødevareministeriet

og ministeriet for by bolig og landdistrikter for fremtiden kan disse fastlægge regler for at gennemføre forordninger om hav og fiskerifondens enkelte støtteordninger på baggrund af rammerne for det danske hav og fiskeriudviklingsprogram samt partnerskabsaftalen mellem danmark

i øvrigt giver lovforslaget

to ministre ret til at fastsætte et regelsæt for den skriftlige og elektroniske kommunikation til og fra fødevareministeriet og ministeriet for by bolig og landdistrikter om de emner som loven omfatter eller regler der følger i medfør af loven lige så væsentligt som lovens indhold er det at sikre den effekt i praksis hvor ministeren foreslår at der nedsættes et overvågningsudvalg til varetagelse af tilsyn og opfølgning med lovens administrative funktioner herudover kommer nødvendige regelsæt for administration og sanktioner samt for blandt andet kontrol og adgang til klage over administrative beslutninger

nyttigt og nødvendigt lovforslag og vi kan tilslutte os det

øvrigt er der indkommet en række interessante høringssvar som vi ser frem til

drøfte i forbindelse med det videre arbejde

beskrivelse af hvad vi skal bruge

spilleregler til det er spillereglerne vi

kommer vi jo tilbage til i forbindelse med drøftelser med ministeren derfor har vi ikke store programerklæringer med i dag om

gerne vil men vi er selvfølgelig indstillet på at det her er et

ikke er et statisk forslag men et forslag som også kan udvikle sig over tid

her jo rammerne omkring hvordan vi kan udmønte de her midler og det støtter dansk folkeparti også der er jo igangværende forhandlinger hvor vi

skal fyldes ud og der har dansk folkeparti

sine kæpheste det som er vigtigt for os er selvfølgelig

omkring det udviklingsmæssige bliver mulighed for

og beskæftigelse i særlig samklang med natur og miljø og det vil vi selvfølgelig

benytte lejligheden til at sige til ministeren at de

beskæftigelsen i danmark så dansk folkeparti kan støtte forslaget og vi ser frem til

intelligent bæredygtig og inklusiv vækst

den integrerede havpolitik gennem støtteordninger det er også rigtigt som det er blevet sagt at det her er rammerne som skal gælde i de næste syv år og at vi lige nu sidder og forhandler om indholdet og det er også rigtigt at

dynamisk periode eller

vil være mulighed for at regulere undervejs

noget af det der er allervigtigst for det radikale venstre er at det netop med understøttelsen af implementeringen af den fælles

sikres at fiskeriets negative indvirkning på det marine system minimeres det betyder jo bla

vi også skal bruge fonden til at fremme det kystnære fiskeri herunder hensyntagen til socioøkonomiske aspekter

der vedrører arbejdspladser havnenes drift og så videre vi skal være i samklang med unionens miljølovgivning og det betyder også

om at vi skal opnå god miljøtilstand det er målsætninger som

akvakulturen og de udfordringer der er med at få mest mulig erhvervsudvikling

sektor så vigtigt er det altså for det radikale venstre at vi med fonden

i høj grad kan støtte naturskånsomt fiskeri

vil kunne arbejde på en strategi for hvordan fiskeflåden og måden der fiskes på

andet sælerne her hjælper det ikke at lave flere sælsikre redskaber der er for mange sæler

det ikke en løsning nu kommer der en hel del eu midler til det danske fiskeri og garn og krogfiskeriet står

så hvis det er sådan en omlægning fra trawlfiskeri til garnfiskeri så

at vi ikke kun

forbedre redskaberne for trawlfiskeriet og

men også kigger på hvordan de her midler kan være med til at gøre interessen omkring kystfiskeriet større blandt andet taler vi jo om markedsordninger i forhold til at få solgt fiskene og der er også en

ind på her men som vi

det som jeg ved også imødekommer de radikales ønsker rigtig meget den betaling som de danske fiskere skal have for den omlægning og de tab der må være i forbindelse med det

man i forhandlingerne vil kæmpe for at sikre en øget støtte til ombygning af de her fartøjer som skal kunne håndtere al den her bifangst der kommer ind

ændringer den fælles fiskeripolitik skal sikre at fiskebestanden udnyttes

bidrage til sunde økosystemer i havene ved at minimere fiskeriets negative påvirkning af økosystemerne mest muligt sf er enig med regeringen i at det lovforslag skal understøtte hensigten

vedtagelse som folketinget vedtog i to tusind og elleve om bæredygtig udvikling

for dansk fiskeri som støtteordningerne skal bidrage

så de samtidig understøtter miljø og naturpolitikken og fremmer udviklingen i havnene inklusive de små havne og de tilhørende samfund sf har allerede fremført denne kritik i forbindelse med de igangværende forhandlinger et eksempel som vi har bragt på bane flere gange er at i sidste periode gik firs procent af støttemidlerne til trawl

fra ministeren for inddragelse af partierne i den løbende udmøntning

og halvtreds men vi ved ikke hvordan dansk fiskeri skal se ud i

konkrete mål for hvordan dansk fiskeri skal overleve og kan understøtte en sund og bæredygtig

på den måde men jeg jeg savner lige

fritidsfiskeri og fiskeri til lyst altså mindre fartøjer

har noget hyggeligt garn man sætter ud en gang imellem eller hvad er det

til hobbylandbrug vi har som jeg nævnte tidligere fået dansk fiskeri

i spidsen med på et discardforbud hvilket noget af det som har stået øverst

er det ikke fair at når man har indgået en aftale med dem om det så kompenserer man dem også

af de fartøjer som skader miljøet mest

langt man kan nå med de forskellige redskaber

man kan bruge for at sikre sig imod

hvor sælerne udgør et problem for kystfiskerne

og hjælpe de kystfiskere som har

problem er der noget vi kan bidrage med

forvaltningsplan som reelt virker men den virker faktisk så godt

der bliver sygdom i sælbestanden fordi den simpelt

der spørger jeg bare når sf har den her holdning

fiske med garn for det her er jo både til skade for fiskerne men

jeg hører andre i forligskredsen

tid på sf er meget indstillet på at se hvad vi kan gøre for at

nogle flere oplysninger om de her sælsikre redskaber

og fortælle ud til den brede offentlighed hvad det er vi prioriterer i forhold til det der forhandles om her vil jeg ganske kort nævne tre

ny forskning altså forskning i nye teknologier i avlsarbejde i it værktøjer uddannelse og så videre

meget stort potentiale

der er et efterslæb og det vil vi meget gerne kigge på i forhandlingerne

på en eller enden måde over de næste år kunne kompensere for at det ikke har været muligt at søge investeringstilskud i to tusind og fjorten

sikre på at der inden for akvakulturen er et stort potentiale som det koster mange investeringer at få foldet rigtigt ud til gavn

er udviklingsaktiviteterne i fiskeriområderne og jeg har stadig væk ikke helt lært at det hedder flag

det er mange penge der er afsat til det vi synes det er for mange penge og vi har meget svært ved at se hvad det er for resultater der er kommet ud af det indtil nu det har vi stillet spørgsmål om og

afsluttet forhandlingerne så vi går positivt ind i de videre forhandlinger vi har nogle prioriteringer som vi selvfølgelig håber vi kan få igennem

samtidig sikre en bæredygtig og intelligent

område hvor ressourcerne er knappe det er vi grundlæggende enige i derfor har vi også tilkendegivet at et påbud om landing er fornuftigt så man fjerner udsmidningsproblematikken hvis blot man samtidig og proportionalt sikrer fiskerne den relle kvotetilskrivning og de administrative regelforenklinger der er en naturlig konsekvens af landingsforpligtelsen lovforslaget skaber hjemmel til at etablere og administrere en støtteordning under

programmet er dynamisk og fleksibelt og skal løbe over syv år

er enig med ministeren i at der skal være

der kan komme ny viden og vi kan ændre prioriteringerne det er hensigten at nedsætte forskellige udvalg der skal sikre en effektiv og målrettet implementering af strategien det støtter vi

enige i de overordnede målsætninger og støtter overordnet lovforslaget

udvalgets behandling følge op på nogle af høringssvarene vi vil under de politiske drøftelser hos ministeren fortsat arbejde for at der i det danske program afsættes midler

at frembringe nye redskaber og reguleringer der kan supplere udsmidningsforbuddet endelig er vi optaget af at der skabes større ejerskab blandt alle aktører til den biologiske

afløser den tidligere fiskeriudviklingslov der skulle implementere den europæiske fiskerifond i perioden to tusind og syv

fiskeri og akvakultursektoren er under pres både økonomisk men også i forhold til det øgede hensyn der skal tages til miljøet derudover skal erhvervet tilpasse sig den største reform af eus fælles fiskeripolitik i mange år herunder landingsforpligtelsen for fiskerne de udfordringer skal vi hjælpe

at løfte via støtte fra den europæiske hav og fiskerifond

eu medfinansiering på cirka en milliard kroner

tyve de finansielle bidrag fra hav og fiskerifonden skal gå til at fremme en bæredygtig udvikling

til at opfylde målsætningerne i europa

og tyve strategien for intelligent bæredygtig og inklusiv vækst før midlerne i fonden kan blive brugt til at udvikle vores fiskeri skal vi have vedtaget et lovgrundlag der giver juridisk bemyndigelse til at anvende midlerne i praksis

i dag hensigten med lovforslaget er at gøre det muligt at bruge fondens midler til alle de indsatser der er mulighed for at understøtte i henhold til eu forordningen om den europæiske hav og fiskerifond udviklingen af fiskeri og

over tid kan der derfor være behov for at målrette midlerne i fonden mod forskellige indsatser så vi løbende sikrer den bedste udvikling

alle de foranstaltninger i eu forordningen som kan være relevante for dansk fiskeri og akvakultur både fødevareministeren altså jeg selv og ministeren for by bolig og landdistrikter bemyndiges med loven til at udstede regler der skal sikre en effektiv udmøntning af fonden herunder regler om obligatorisk digital kommunikation der er med andre ord tale om en rammelov en lov der bredt gør at vi kan aktivere det europæiske retsgrundlag i dansk lov så der ikke på forhånd foretages en juridisk indskrænkning af hvad pengene i hav og fiskerifonden kan bruges til spørgsmålet om hvilke indsatser der i praksis skal finansieres af fonden fastlægges imidlertid ikke i dette forslag

at flere ordførere har haft holdninger til det og givet udtryk for

det lovforslaget handler om

som jo udmøntes ved en politisk aftale som jeg da håber at vi er godt i gang med

få på plads men med lovforslaget skaber vi et juridisk fundament for at kunne styrke vækstmulighederne for fiskeri og

virkelighed med stadig højere miljøkrav jeg vil igen sige tak for de bemærkninger til lovforslaget og indlæg til debatten

garnfiskeriet jeg vil godt lige have ministeren til

er det ikke ministerens opfattelse at hvis man skal sikre et mere selektivt fiskeri

vi nødt til at prioritere nogle støttemidler til den omlægning

lovforslaget der er tale om en rammelov der sikrer gennemførelsen af den nationale udmøntning af eus landdistriktsforordning og den konkrete udmøntning af støtteordningerne vil ske gennem bekendtgørelser den konkrete fordeling af de økonomiske midler vil blive foretaget særskilt senere vi har dog nogle

uddybende spørgsmål som vi ønsker afklaret under selve udvalgsbehandlingen

og ministeren for by bolig og landdistrikter til at udmønte landdistriktsfonden inden for eget område med loven nedsættes et

skal behandle ansøgninger og afgive indstillinger der skal desuden kunne nedsættes rådgivende udvalg med henblik på rådgivning af de pågældende ministre i lovforslaget introduceres der nogle nye støttemuligheder i forhold til det gamle landdistriktsprogram som generelt har øget fokus på bæredygtighed miljø og klima forslaget har desuden til mål at fremme landbrugets konkurrenceevne fremme bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag samt at udvikle økonomi og samfund i landdistrikterne vi noterer os at der i lovforslaget flere steder står indskrevet ministerbeføjelser vi anerkender at

vil være behov for at fødevareministeren og ministeren for by bolig og landdistrikter administrativt kan tilpasse støtteordningerne men vi vil samtidig påpege

bør folketinget og relevante fagudvalg inddrages der bør gives mulighed for at principielle ændringer kan drøftes i relevante fagudvalg i folketinget lovforslaget skal altså sikre udmøntningen af eus landdistriktsforordning og skal blandt andet bidrage til gennemførelse af vækstplan for fødevarer

en ny og målrettet kvælstofregulering således har venstre også nogle vigtige ønsker til den specifikke fordeling af midlerne til støtteordningerne

er i de store byer og derfor er det nødvendigt at vi fortsat arbejder på at skabe gode rammer og vilkår for at skabe liv vækst og beskæftigelse i danmarks landdistrikter på denne baggrund er det positivt at vi i dag behandler et lovforslag der skaber hjemmel for etablering

administration af støtteordninger under eus landdistriktsfond der er en udmøntning af eus landdistriktsforordning heri er der vedtaget et nyt grundlag for perioden to tusind og fjorten

nye støttemuligheder i forhold til tidligere med lovforslaget bliver det muligt for henholdsvis fødevareministeren og ministeren for by bolig og landdistrikter at udmønte de dele

af landdistriktsfonden som de er bemyndiget til det er positivt støtteordningerne fra eus landdistriktsfond vil skulle bruges til at understøtte regeringens mål om at skabe liv vækst og beskæftigelse i landdistrikterne konkret vil det betyde at landbrugets konkurrenceevne styrkes gennem støtteordninger ligeledes skal støtten bruges til at sikre en bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag og endelig vil støtten bidrage til et mere afbalanceret forhold mellem land og by særlig i forhold til opretholdelse og skabelse af beskæftigelsesmuligheder lovforslaget vil være grundstenen

lovforslaget vil bidrage til gennemførelse

initiativer fra regeringens vækstplan

betyde at vi kan skabe innovation vækst og beskæftigelse i landdistrikterne det er alt sammen noget der bidrager til en grøn omstilling af landbruget og det er noget der er til gavn for udvikling af landdistrikterne det er helt afgørende hvis danmark

sætter fokus på at udvikle

landdistrikter vi skal styrke de sociale økonomiske og miljømæssige betingelser for livet på landet lovforslaget er et vigtigt skridt på denne vej støtteordninger fra eus landdistriktsfond er til stor gavn for

af vores landdistrikter og de er til stor gavn for danmark i balance socialdemokraterne socialdemokraterne kan derfor støtte

udviklingen i landdistrikterne være med til at understøtte landbruget og være med til at understøtte vækst og beskæftigelse

derfor vil jeg gerne ligesom venstres ordfører

ministerbeføjelser det har for dansk folkeparti

med hvilken farve regeringen har det har noget at gøre med at vi

set synes at folketingets medlemmer skal have mulighed for

miljø og klimavenligt landbrug tror jeg at alle kan

for det og når man læser bemærkningerne til det

det kan give nogle udfordringer når vi sidder omkring et bord og skal

at lave et miljø og klimavenligt landbrug derfor mener vi i dansk folkeparti generelt at ministerbeføjelser godt

tendens til at man sætter folketinget ud af drift og derfor har vi også nogle spørgsmål

i udvalgsbehandlingen ellers vil vi sige at når vi kigger på det også

et af punkterne som måske ikke fylder så meget men som vi vil lægge vægt på og spørge ind til hvordan man

uddannelse det vi desværre kan se i øjeblikket er

mere brug af udenlandsk billig arbejdskraft det vi ser her

er mulighed for at vi kan være med til at understøtte at det arbejde i primærsektoren

så gerne at nogle af landdistriktsmidlerne sammen med landbruget

at vælge landbrugsvejen vælge vejen til at være en del af det liv der er være en del af de her virksomheder der er ude på landet landbrug er jo rigtig spændende landbrug har jo udviklet sig til at være store virksomheder landbruget er også en virksomhed hvor man skal være med til at udvikle sig konstant

landbruget faktisk har svært ved at skaffe fodermestre fordi man

i en lang periode ikke har taget unge ind i landbruget og derfor står man pludselig nu med fodermestre og andre som vælger at træde ud af erhvervet og så har man svært ved at skaffe nye folk så der er rigtig mange spændende ting i

også ændrer sig fra den tilgang man har til det nu og til to tusind og tyve

som danmark får fra eu i perioden to tusind og fjorten til

tyve uden denne lov ingen penge og dermed ingen investeringer i vores landdistrikter dansk landbrug er vigtig for dansk velstand landbruget tjener masser af penge hjem til vores land hvert eneste år og det skaber arbejdspladser danske landmænd

rigtig gode til at tage vare på miljø

både når det gælder om at skabe job tage vare på miljø og natur og ikke mindst bidrage til at reducere

og vil forhandle med folketingets partier om hvordan vi bruger pengene bedst

positive over for det her lovforslag men har nogle uddybende spørgsmål så må vi se hvad det er

forstand også enhedslistens holdning til det her lovforslag selv om det jo er rigtigt som det er blevet sagt både under behandlingen af det her lovforslag og af det foregående at det godt kan føles sådan en lille smule mærkeligt

behandle lovforslag hvor et standardsvar fra ministeren når man spørger om noget kan laves om

jo lidt om at når man træffer beslutninger i danmark om

sende penge ned til eu for bagefter at få dem tilbage igen til nogle støtteordninger så fraskriver man sig også i

del af indflydelsen på hvordan det konkret falder ud nogle af os har været så heldige at vi i europaudvalget har haft mulighed for at sidde og behandle de her tekster

de mandater der er givet til ministrene men det er jo klart at hele den politiske demokratiske proces der

i hvert fald ikke i helt samme omfang

lidt uigennemskuelig proces hvor de vigtige afgørelser træffes og så har vi bagefter

i forhold til den her synes jeg dette gør sig gældende på nogle områder hvor vi i hvert fald i udvalgsarbejdet gerne vil arbejde

nogle problemstillinger for at finde ud af hvilke konsekvenser det har

er en forordning hvor intet kan ændres det første og det er

er i forhold til et forslag der kommer fra landbrug fødevarer der

åbne op for at man kunne give støtte i de tilfælde hvor der

om klimatilpasning altså at man stiller noget jord til rådighed accepterer at

bliver oversvømmet og på den måde måske kan løse nogle udfordringer i klimaforandringerne for nærliggende byer og landsbyer og så videre

en teoretisk betragtning men kan være en rigtig relevant betragtning

bestemmelsen er en gengivelse af forordningsteksten og ikke kan ændres så hvad betyder det

konkret betyder det også at det er noget der ikke kan støttes det andet stammer fra økologisk landsforening og handler om at

set i danmark har været enige om

udbygge økologien med supplerende krav som bringer økologien tættere på mål og principper og fastholder produktionens relevans for den bevidste forbruger altså at man i danmark godt kunne

supplement til reglerne i økologiforordningen i det omfang

der hvor økologisk landsforening siger at de opfatter

meget vigtig ting men forudsætningen for at det kan blive udnyttet er jo at der også eksisterer nogle støtteordninger der kan kompensere for de ekstra udgifter eller mindre indtægter man har som følge af at man altså bruger det at man kan lave særlig skrappe regler i danmark at man udnytter og

oplyst i hvilken udstrækning man selv om man så

ændre lovteksten af hensyn til forordningens overhøjhed

forholde sig til at det er noget vi gerne vil understøtte en udvikling vi gerne vil fremme det vil vi interessere os for i det videre arbejde der er også enkelte andre forslag i høringssvarene som vi synes det er ærgerligt sådan afvises

nødvendigvis må afvises med henvisning til forordningen der er tale om

det kunne være fornuftigt at gå ind og give en form for støtte til

skriver noget om naturvenligt landbrug

vi faktisk at det der er rigtig irriterende her er at man har en ordning der såmænd på mange områder er

også indeholder nogle forbedringer i forhold til det regelsæt der har været tidligere

bliver processen sådan at små justeringer som kunne være rigtig fornuftige ud fra nogle målsætninger vi har i danmark tilsyneladende næsten bliver umulige på grund af

det er prisen man betaler vil nogle sige for at få adgang til eus støtteordninger

støtteordningerne er finansieret af skatteyderne rundtomkring i eu landene herunder også i danmark

tale om at man frasiger sig noget indflydelse

nogle spørgsmål til det her og muligvis vove os ud i

gengive en forordning for at få afprøvet om der er nogle muligheder

vi har vi bundet os til

set som udgangspunkt er imod støtteordninger

også til landbruget og det er meget vanskeligt at holde den

nemlig at man tillægger den gode minister alt for mange

en regeringsfarve der er det her med at tillægge

så vi synes altså at interessenterne på det her område skal have en afgørende kompetence til også

af midler frem for at

men vi vil selvfølgelig gå ind i diskussionen undervejs

når det så er sagt

det kan godt være at det af forskellige årsager er nødvendigt at gøre på den

håb og ønske om at ministeren vil tilkendegive

vil blive udvist stor skønsomhed både hans og kollegaens side men også at folketingets partier vil blive inddraget hvis bemyndigelsen skal bruges

det vi også kan drøfte i udvalgsbehandlingen altså hvad der er partiernes forventninger til hvad den her bemyndigelse bliver

ministeren nu håber jeg så også at ministeren kan give den tilkendegivelse

på vegne af sin kollega

så vi ligesom har en enighed om at

landdistriktsprogram for perioden to tusind og fjorten til

tyve via midler fra den europæiske landdistrikterne lovforslaget afløser den tidligere landdistriktslov der skulle implementere landdistriktsfonden i perioden to tusind og syv

lovforslaget skal understøtte gennemførelsen af regeringens politik inden for natur og miljø klima økologi dyrevelfærd innovation samt vækst og beskæftigelse i jordbruget og landdistrikterne lovforslaget skal desuden bidrage til gennemførelsen af en række anbefalinger og initiativer i regeringens vækstplaner og strategier det gælder blandt andet regeringens vækstplan for fødevarer og vækstplan for vand bio og miljøløsninger og opfølgning på anbefalinger fra natur og landbrugskommissionen samt regeringens økologiske handlingsplan loven er nødvendig for at kunne anvende midlerne i landdistriktsfonden i det danske landdistriktsprogram for perioden to

tyve lovforslaget lægger op til en bred bemyndigelse for at loven kan rumme de politiske ønsker til indsatser

som følge af for eksempel nye prioriteringer af landdistriktsmidler

der er blevet sat spørgsmålstegn ved af de forskellige spørgere jo er nogle man giver for at man så rent teknisk vil kunne lave politiske aftaler og også udføre dem uden at der er tale om at man skal ind og lave en ny lovændring

helt konkrete elementer i lovgivningen

derfor er det hensigten at forslaget skal give mulighed for at gennemføre samtlige foranstaltninger i landdistriktsforordningen som det kan være eller blive relevant at implementere i danmark med loven bemyndiges både fødevareministeren og ministeren for by bolig og landdistrikter derfor til at udstede regler der skal sikre en effektiv udmøntning af landdistriktsfonden herunder regler om obligatorisk

konkret finansierer landdistriktsprogrammet finansierer landdistriktsprogrammet en række aktiviteter gennem støtteordninger der er målrettet natur og miljø økologi vækst og konkurrenceevne samt generel landdistriktsudvikling programmet har således i mange år understøttet en grøn omstilling i landbruget via blandt andet støtte til miljøvenlige teknologier miljøvenlig drift af landbrugsjord og omstilling til økologi indsatsen under landdistriktsprogrammet skal også bidrage til at fremme vækst og udvikling

og femten er fastlagt i den politiske aftale om landdistriktsprogrammet der er indgået mellem regeringen venstre og det konservative folkeparti i december to tusind og tretten vi har med aftalen fastlagt hvilke indsatser landdistriktsprogrammet skal understøtte

og femten programmet indeholder

fem og tyve million kroner årligt vi skal senere i år træffe beslutning om indholdet

en politisk aftale om prioritering af midlerne heri indgår også de godt to milliard kr

to tusind og tyve altså via fleksibilitetsordningen alt i alt finder jeg at lovforslaget udgør et godt grundlag for gennemførelsen af regeringens politik inden for natur og miljø klima økologi dyrevelfærd innovation samt vækst og beskæftigelse i jordbruget og landdistrikterne jeg ser frem til det videre arbejde i folketingets fødevareudvalg

kan være med til at presse andre dele af regeringen til at

så gerne vil have vi skal have digital kommunikation

det ned over et erhverv uden at infrastrukturen er i orden

at presse på ad de kanaler ministeren har mulighed

mellem regeringspartierne venstre dansk

lovforslaget indebærer

om at det uanset ejerandel

være en landmand der har den bestemmende indflydelse i selskabet

ejerskabet til landbruget bredere ud og dermed give flere og bedre muligheder

at foretage generationsskifter og nye investeringer i erhvervet det understreges at der ikke er tale om en nedlæggelse af selvejet men

vil blive nemmere for landmændene at have andre ejerformer ud over selvejet så det er landmandens frie valg om han vil køre

dermed sikres landmændene flere muligheder for at indrette sig som de vil med baggrund i at køb og nye investeringer i landbrugserhvervet i dag koster rigtig mange millioner kroner er det vigtigt

er flere strenge at spille på vi synes

med investeringer gennem kreditforeninger og banker er godt men vi synes også at det er rigtig godt at åbne op for for eksempel pensionsselskaber som medspillere med nye investeringer nye finansieringsmuligheder ved indgåelse i forskellige former for ejerskaber

at der kan indsættes aftaler i kontrakterne

landmændene inden

dette lovforslag men vil nok under

forener ønsket om vækst i fødevaresektoren med hensynet til naturen og vores miljø natur og landbrugskommissionen har fremlagt en stærk rapport om disse emner hvor konklusionen

at det er muligt at kombinere vækst med bæredygtighed i forhold til naturen forudsætningen er imidlertid at vi gør det rigtige skaber de rette rammer

en værdi på fyrre million kroner og omfatter to hundrede ha hertil kommer den teknologiske udvikling der er forløbet med lynets hast siden

gik sin sejrsgang i landbruget uddannelserne til landbruget er øget i tid og omfang hvilket bevirker at de unge står med gode forudsætninger for at gå ind i landbrugserhvervene resultaterne af udviklingen er bestemt ikke udeblevet dansk landbrug er

produktivt så produktivt at

de helt nødvendige balancer i forhold til den natur landbruget har som sin forudsætning indimellem er vanskelige at overholde fælles for de her opridsede faktorer er at fortsat udvikling kræver muligheder for investeringer investeringer i uddannelse

de nødvendige og relevante teknologier disse investeringer skal vel at mærke foretages

i fremtiden det tror jeg alle landmænd kan tale med om

fremskaffelse af investeringer realkredit og banker forenet med egne midler ligger delvis underdrejet

l syv og tredive

indeholder elementer der vil lette adgangen til ansvarlig lånekapital der kan sikre

et højt og effektivt niveau lovforslaget vil gøre det muligt for selskaber herunder pensionskasser at investere i landbruget de hindrende faktorer ryddes af vejen og landbruget sidestilles med andre erhverv

ejerformer og ledelseskonstruktioner og driftsaftaler

bruge deres uddannelse viden og virkelyst forbedres afgørende med de nye vilkår og naturligvis vil det stadig være muligt at bevare selvejet vi får bare flere strenge at spille på socialdemokratiet støtter

lovforslaget og vil med åbent sind indgå i drøftelserne om hvordan loven udmøntes i sin endelige form herunder også inddrage høringssvar og andre interessante indspil

er fremført et forslag om ændrede vilkår for at sælger kan lade pantebreve indgå i handelen omkring

en ung landmand det synes vi er et interessant forslag som vi meget gerne vil være med til at drøfte konstruktivt i folketinget og det

dansk landbrug har udviklet sig i en retning hvor vi kan se at landbrugene bliver større og større vi får færre enheder og dermed får vi også langt langt højere salgspriser det har også gjort at

selskaber kunne komme ind det der så ligger her er at man åbner yderligere op for hvordan ejerskabet skal være det er sådan

skal være en landbrugsfaglig som sidder for bordenden vi mener bestemt

går ud over kvaliteten vi mener heller ikke at det her er et angreb

mulighed på paletten for at skabe finansiering til de større og større brug som vi jo ser derfor hilser vi det selvfølgelig velkommen en ting som vi dog må sige at

vil komme til at se er at nogle af de landbrug der vil blive handlet vil blive større også fordi der bliver mulighed for den her selskabsform derfor er vi lidt bange for at den gode historie med frugtavlerne som laver økologiske æbler og

at komme ind på markedet og få mulighed for at udvide butikken så den kan blive bæredygtig

jeg håber at vi vil få lejlighed til at drøfte

sikre på at der ikke vil være behov for den her mulighed i fremtiden jeg er klar over at det er en ordning der ikke er blevet brugt meget men spørgsmålet er

måske bliver en ordning der bliver mulighed for

bruge i fremtiden dansk folkeparti ser frem til forhandlingerne og håber på at vi kan få en god dialog også om det

trecifret millionbeløb at skaffe den finansiering

mulighed for at skaffe finansiering på en anden måde

er den måde man skal vælge men det er en

at når man er virksomhedsejer og det er man også når man er landmand så vil man selvfølgelig gerne have

ensbetydende med at alle brug nu vil være ejet af pensionskasser i fremtiden det her bliver en mulighed for at skaffe kapital så vi stadig væk kan få dyrket vores gode danske

at skaffe kapital i landbruget dertil kommer at landbruget i danmark er meget meget forgældet der er brug for at se om vi politisk kan hjælpe til med at skaffe ny kapital til landbruget og det gør vi med den her lov de lovmæssige forhindringer for at selskaber eksempelvis pensionskasser kan overtage bedrifter fjernes med den her lov det støtter vi op om da udviklingen i størrelsen på bedrifterne gør det nødvendigt at tænke nyt og skaffe kapital til at udvikle landbruget yderligere

randzonerne og en fjernelse af krav om efterafgrøder en række steder det her lovforslag kan sf imidlertid godt støtte blandt andet fordi det

fordi de ikke selv skal rejse hele den fornødne kapital

det her et supplement til selvejet som ikke bliver afskaffet det er bare ikke længere et krav sf kan også med tilfredshed se at det følger anbefalingerne fra natur

har beskrevet som en naturlov nemlig at småt blev til stort

samtidig vil der jo også ske det at det man indtil nu kaldte selveje vil være noget man kan kigge på på udvalgte

at der bliver en særlig ordning så man kan støtte det fordi det skal bevares af historiske grunde men det forudsætter selvfølgelig at det her lovforslag i praksis får nogen som helst betydning og der er det afgørende jo ikke om unge landmænd mangler

ønsker at gå ind og investere her fordi de vurderer at de kan

ret tvivlsomt men hvis det

være en historisk reminiscens i det danske landbrug og

dem som går ind for det her skulle svinge lidt med fanen for jeg går jo ud fra

det er også en lille smule bemærkelsesværdigt fordi

forandring og revolution der gennemføres uden den store jubel jeg kan bemærke i høringssvarene at

god idé at man får yderligere mulighed for at investere sine penge

jo ikke noget sige til man kan også konstatere at der er en usædvanlig stor enighed blandt frie bønder landboungdom landbrug fødevarer økologisk landsforening om at det her i hvert fald ikke er en løsning og at det i øvrigt vil give en række vanskeligheder og problemer fremadrettet i forhold til at landmændene får mulighed for at bevare kontrollen med de gårde som de i dag ejer det er jo også lidt spændende synes jeg at man i bemærkningerne kan læse at en af grundene til at indføre det her er

man mangler noget mere professionel ledelse ude i landbruget så fik de da den landbrug fødevarer og bæredygtigt landbrug altså det er det der skal til vi skal

enestående grad af professionalisme i de senere år

som kalder på at vi gennemfører omfattende forandringer det er der sådan set ingen tvivl om og det er også meget sandsynligt at vi

som dansk landbrug bør gå i gang

brug for nogle ejerformer som gør at landmænd unge landmænd er i stand til at drive en gård uden

meget omfattende lån det kan sagtens være den gamle diskussion om en jordbrugerfond som jo også bliver hevet frem i

landbrugskommissionens beretning er jo et af elementerne til hvordan man kan sikre at der faktisk investeres nogle penge i det her område sådan at man sikrer at unge landmænd kan komme til at drive

kapital til et område er

sikre at vi forsøger at kaste os ud i konkurrencen om at tiltrække den storkapital som altid går det sted hen hvor

jo også kunne være reelt at rejse er om udviklingen indtil nu har været sådan at det er fuldstændig sikkert og overbevisende at større og større brug er vejen frem

sådan at den ultimative

indtræffer når én pensionskasse ejer det landbrug der er i danmark nej

set ikke og der er heller ikke belæg for at den økonomiske indtjening sådan følger

en kerne i en omlægning af dansk landbrug som også ville indeholde enkelte elementer af revolution selv om det måske

gennemføre en omstilling hvor der kommer langt mere vægt på en landbrugsproduktion som er i balance med natur og miljø som

i balance med nogle ordentlige krav til dyrevelfærd

der for alvor kunne gavne mulighederne på lang sigt

den størst mulige profit ville kræve disse omlægninger jeg tror desværre bare at man må konstatere at kapitalfonde og andre som investerer her har et forholdsvis kortsigtet

organisationer som bæredygtigt landbrug landbrug fødevarer

at man bevæger sig i en retning hvor vi kommer til at regulere landbruget på samme måde som vi regulerer erhvervsvirksomhederne

både i natur og landbrugskommissionens rapport og i vækstteamet for

også lidt i forlængelse af det herre rené christensen

mulighed for at sikre ny kapitaltilførsel

der er en valgmulighed

i en bestemt retning det fornemmer jeg bred interesse for og jeg glæder mig til at vi skal have diskussionen i udvalgsbehandlingen

er et skridt i den rigtige retning altså i form af en ny regulering af landbrugserhvervet

bliver nødt til at blive fulgt op på

grundlæggende rammevilkår for landbruget og det handler om den grundlæggende måde at regulere på

at man i det hele taget grundlæggende kommer til også at regulere landbruget

spændetrøje end den landbruget befinder sig i i

vi hopper ud på vi må diskutere helt konkret hvordan den endelige formulering skal være men jeg ser det kun

når vi taler om reguleringen af dansk

er mulighed for at du kan eje din egen virksomhed

men at der er brug for større kapitaltilførsel i landbruget og den liberalisering der her bliver lagt op til

det her med at at den enkelte landmand ejer sin egen gård og dyrker lidt kartofler og lidt roer og har

grise og nogle køer og en kornmark og noget

var rigtig hyggeligt det er det også stadig væk for dem der har hobbylandbrug men vi er altså også nødt til at

det at drive landbrug er at drive en virksomhed og det har vi brug for at det også kan være

landbruget er et rigtig vigtigt eksporterhverv landbruget bidrager med rigtig mange arbejdspladser ikke bare i landbruget men også affødt af de mange produkter der produceres i landbruget landbruget er derfor rigtig rigtig vigtigt og en vigtig del af at vores samfundshjul kører

for eksempel landbrug også i det vi nogle gange kalder yderområderne

på forskellige måder på forskellige niveauer og

vi skal give fortrinsstillingen en ekstra omgang i forbindelse med udvalgsarbejdet det her er et forlig vi har en aftale vi er

men det ændrer jo ikke på at når vi har nogle fælles intentioner om det

vi selvfølgelig en konstruktiv drøftelse i forligskredsen og sørger for at det lander så tæt

hvis det kræver små justeringer laver vi dem og det håber jeg vi kan gøre i en god ånd det gik sandt for dyden en lille smule stærkt da vi skulle lave forliget i sin tid

kan vi måske oven i købet få noget endnu bedre ud af det

af landbrugsloven og i den politiske opfølgning på vækstplan for fødevarer er der indgået et bredt forlig om ændring af landbrugsloven mellem regeringen og venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti der er et alvorligt behov

at gøre noget som kan forbedre den økonomiske situation i

for landbrugsloven indeholder i dag barrierer som gør det vanskeligt for investorer at få fuld indflydelse

deres investering i landbrugsejendomme og det er med til at hæmme kapitaltilførslen til et trængt erhverv

modernisere landbrugsloven så det bliver mere attraktivt at investere

handler om at fjerne begrænsninger som ikke i dag

købe landbrugsejendomme i samme omfang som andre typer ejendomme hvor investorer og ejere har fuld indflydelse på hvordan virksomheden bliver drevet

det nødvendigt at fastlægge hvilke virksomhedstyper der

at det skal være de lovregulerede kapitalselskaber

erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse og pensionskasser og investeringsfonde skal også kunne erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse i forhold til reglerne om

lempet så ejerskabet ikke mere er knyttet op på en bestemt person

er derfor ikke mere grundlag for at have regler om fortrinsstilling til suppleringsjord for naboer reglerne om fortrinsstilling vil nemlig umiddelbart kunne undgås ved at etablere et nyt selskab som så køber ejendommen i praksis har de gældende regler om fortrinsstilling ikke har

foreslås reglerne om fortrinsstilling ophævet jeg noterer mig også at

bekymringer så på trods af at det står ganske utvetydigt i aftalen at de skal ophæves

nogle af de betænkeligheder

i forhold til

har været ret beskyttet i landbrugsloven som den stort set eneste ejerform i dansk landbrug men selvejet er ikke nødvendigvis den bedste ejerform

alle bedrifter og for alle landmænd meget store bedrifter vil ofte med fordel kunne organiseres i selskabsform vi holder altså fast i

komme på banen desuden vil vi gøre det muligt for private skoler og fællesskaber at leje et

der ønsker at producere deres egne grøntsager ude på landet afslutningsvis vil vi med en modernisering af landbrugsloven skabe bedre muligheder for at tiltrække kapital til dansk landbrug og det er så op til erhvervet og investorerne

det heller ikke muligt for mig at be eller afkræfte om herre per clausen har ret i at det her muligvis kan blive en revolution

vi vil gerne at vi får flere økologiske afgrøder netop frugtavlere

har nogle små arealer og som måske har behov for at købe lidt ekstra til for at få mulighed for at udvide

de også kan leve af det så jeg takker bare ministeren for at selv om man har lavet en aftale som er meget meget

vi jo også her i folketinget vise at vi er pragmatiske og så må vi se om vi kan finde hinanden på et senere tidspunkt

en

forskellige sider jeg indledte min

om hvad vi kan gøre for netop at åbne for ny kapital

blevet sagt om at selveje har mange fordele men det er ikke altid den eneste rigtige mulighed

imod at liberalisere og så videre men jeg forstår egentlig ikke at man kan være ideologisk imod

selveje kan være gavnligt selvfølgelig

er da langtfra sikkert er jo også middelstørrelsebedrifter som har det ganske svært hvor man måske vil kunne se

tilrettelæggelsen af deres hverdag vi mener ikke at ældrepleje skal gives i metermål ældreplejen skal i stedet være individuelt tilrettelagt

for hjælp også får opfyldt deres behov regeringen er nu kommet med et lovforslag om fremtidens hjemmehjælp og det er

ifølge lovforslaget skal en kommune tilbyde en borger et rehabiliteringsforløb hvis det vurderes at forløbet kan forbedre borgerens funktionsevne

kommunen forpligtes til at fastholde individuelle mål for hjemmehjælp til den enkelte borger

og kontaktpersonordningen

den enkeltes livskvalitet igennem den midlertidige hjælp som man kan have glæde af og den støtte man får ved at man træner mens der er nogen til stede

man kommer tilbage og kan fungere i sin hverdag og klare dagligdagen igen men hvad betyder så det her med rehabilitering i praksis altså kort fortalt handler det jo om at man skal træne nogle dagligdags aktiviteter sammen med hjemmeplejens personale

energi og kraft til selv at kunne magte opgaverne når man så kigger ud over danmarkskortet så

at to og halvfems kommuner ud af otte og halvfems arbejder med det her i dag

som et forløb og det gør de tidligt per automatik nu giver de så den nødvendige hjælp der er behov for og der er kun tilfredshed at spore

og får mest mulig indflydelse på sin egen hverdag

det frie valg det bekymrer mig at der i det her lovforslag ikke foreslås

at man har mulighed for at vælge en privat udbyder til at give den hjemmehjælp man har brug for med det her

det er kommunen der kommer og laver rehabiliteringen jeg ved at der politisk har været mange drøftelser og det er der især

firma også leverer til hjemmehjælpen det er et problem og jeg har altså brug for

venstre klart melder hvad vi egentlig kan sige i vores stillingtagen

en kritik der gik ud på

det er en nedvurdering af de ældre det er en systemtankegang der ligger ud over hvad jeg havde fantasi til at forestille mig en radikal minister kunne finde på det forarger mig dybt at der nu er det krav

det krav som ordføreren henviser til er jo kravet om at de ældre

det synspunkt som herre eyvind vesselbo

meget bekymret og alligevel har jeg en positiv tanke når jeg ser hvad man har evnet at gøre i odense og det kan jeg godt bruge som eksempel men jeg mangler altså en tidsramme og det er nogle af de ting jeg har behov for at få udboret før jeg kan melde klart

og et af dem lyder sådan her kommunen skal ikke kunne give afslag på hjemmehjælp med henvisning til at borgeren modsætter sig at deltage i rehabiliteringsforløb

sikre den ældres selvbestemmelsesret i

så vil jeg da gerne høre ordføreren om om venstre vil støtte

jeg tror vi alle sammen kan sætte os ind i at det bedste er hvis man kan blive ved med at kunne det man har kunnet hele tiden altså selv bestemme hvornår man vil ud af sengen hvornår man vil ud af døren hvornår man vil spise hvornår man vil på toilettet og alle de andre ting

blive afhængige af hjælp udefra for at kunne

dem skal mennesker kunne så lang tid som overhovedet muligt vores ældre medborgere skal ikke sidde og vente på en hjemmehjælper for at kunne komme på toilettet hvis vi ved at indrette hjælpen anderledes og for eksempel have mere træning kan sørge for

er det for den lovgivning vi behandler her i dag

politisk aftale om fremtidens hjemmehjælp

på hjemmehjælpskommissionens rigtig rigtig gode

som vil fremtidssikre vores hjemmehjælp

sikre at kommunerne systematisk arbejder med rehabiliteringsforløb

om hvorfor vi laver en lovændring når nu så mange kommuner allerede er i gang med det her

om at sikre at modtageren af hjemmehjælp

at du igen skal kunne det du har kunnet før at du i fremtiden også kan bestemme over dit eget liv hvornår du vil op af sengen hvornår du vil ud af døren hvornår du kan komme på toilet og de andre ting

ældre borgere får praktisk hjælp til

at have det her som deres primære fokus og deres fokus i det første møde med den ældre

for at borgerne får det funktionsniveau tilbage de har haft før

i hverdagen selv og må modtage hjælp til resten

deres funktionsnedsættelse er så varig at de må få den hjælp som vi kender i dag efter servicelovens § tre og firs

de ældre borgere med den her lovændring

sådan er et meget stort og kan

skal sættes individuelle mål for hjemmehjælpen

glæder mig meget til at følge hvad det kommer til at betyde

og så skal hjælpen justeres løbende i forhold til den enkeltes udvikling

vi med lovforslaget at man stopper kravet om at modtageren har en kontaktperson

hjemmehjælpskommissionen

der ikke er særlig mange ældre der kender ordningen og at den ikke har bidraget væsentligt til at sikre mere sammenhæng og kvalitet

har vi i den politiske aftale drøftet andre muligheder for at sikre en ordentlig sammenhæng og en ordentlig tryghed for den ældre i forhold til hvad

får kommunalbestyrelserne større frihed til at beslutte sig for

er den mest fornuftige og trygge kontakt med borgerne og

den hellige grav velforvaret grav velforvaret som man

og hvor for få ældre kendte til det nu har man et større ansvar for at sikre at man har en fornuftig og tryg kontakt

af de bekymringer der har været jeg synes jo

vi forligspartierne og folketingets partier i det hele taget

som jeg forstår det en del dialog med de forskellige høringsparter og jeg synes vi er landet med et rigtig fornuftigt lovforslag noget af det der bliver spurgt ind til fra

fordi man er blevet fuldstændig selvhjulpen fordi træningen har løftet en så meget som man kan

man ikke magter at være del af det rehabiliteringsforløb mere

og at så starter arbejdet med at vurdere hvilken hjælp

skal have efter den § tre og firs hjemmehjælpsparagraffen kender i dag

den enkelte borger der er i centrum for det her

om lovforslaget jeg

får fremtidssikret hjemmehjælpen i danmark så vi også

der ikke kan genvinde den funktionsevne de har tabt

meget alvorlig sygdom har efterladt dem så skadet i kroppen at de ikke kan klare sig selv

glad for at vi i fremtiden får en hjemmehjælp der for de rigtig mange ældre der lever længere og er sunde og raske sikrer at de kan blive ved med at være herre i eget hus selv bestemme over deres eget liv så lang tid som overhovedet muligt socialdemokraterne støtter

et ændringsforslag der slår klart og tydeligt fast at kommunen ikke kan give afslag på hjemmehjælp med henvisning til at borgeren modsætter sig at deltage i et rehabiliteringsforløb

jo er aldeles uklart i lovforslaget det er netop ikke præciseret på det punkt

der står ikke at det er op til borgeren selv at vurdere om borgeren magter det så derfor er det meget magtpåliggende for enhedslisten at få slået det fast i lovforslaget derfor er jeg jo så nysgerrig efter at høre hvad ordføreren vil sige

hjemmehjælp eller § tre og firs a rehabiliteringsforløb hvis

i gang med en fuldstændig grundlæggende anderledes manøvre

oplever det her lovforslag handler om hvis der alene er tale

stå her og og konkludere noget endeligt men som jeg lige hører det enhedslistens ordfører spørger

vi har været inde at lave nogle sproglige ændringer af for

skulle betyde for den enkelte ældre man

kommunerne at de skal sende borgerne som hovedregel

igennem sådan et træningsforløb og så er det jo naturligt at spørge hvor bliver borgerens selvbestemmelsesret af i den øvelse

du helt fysisk ikke kan få genoptrænet din nye hofte så du selv kan stå op om morgenen eller komme på toilettet

det handler om vi holder fast i de grundlæggende principper vi kender det er jo ikke det vi har gang i det er jeg glad for

at høre

en forudsigelighed og jo også gerne et persongalleri der er til at genkende for den ældre det er

få lavet nogle forsøg med at kunne få sms om hvem der kommer for dem der har mobiltelefon hvis det der bliver sigtet til er at afskaffe kontaktpersonordningen så

det de færreste ældre der kendte til

derfor jeg tillod mig at sige at jeg tror at for nogle kommunalbestyrelser har det været en sovepude

så så er der nok tryghed for de ældre

at de ældre borgere faktisk har en tryghed og ved hvad

har man så negligeret fuldstændig her ved at man så siger at det er kommunen der skal komme

i dybden deres egne lovforslag for nu kommer de så med et hvor

hjemmet fordi der også kommer en fra kommunen som skal varetage

husker jeg det som om hjemmehjælpskommissionen konkluderede

det kan være når man skal lære at cykle når succesen fornemmes i det øjeblik hvor fødderne slipper jorden og man kan holde balancen i længere tid eller når man som nybagt mor finder ud af at

det øjeblik man træder ind over dørtærskelen til sit eget hjem med sit lille barn på armen pludselig er ansvarlig for et andet lille menneske og finder ud af at man godt kan klare opgaven senere i livet er der mange andre eksempler på at der er en vis tilfredshed i at kunne klare sig selv og kunne klare meget det bidrager til øget livskvalitet værdighed og også en vis frihed

at de fleste når de rammes af sygdom eller når et pænt stykke op i årene og får brug for hjælp og støtte til at klare mindre eller større ting i hverdagen er meget optaget af at kunne være en del af beslutningsprocessen og at føle at man involveres er medspiller i sin egen tilværelse

man føler en vis magtesløshed over ikke at have styringen med eget liv og egen formåen for mig er det essentielt at respekten for individet og individets ønsker skal fylde rigtig meget når vi drøfter hjemmehjælp en hjemmehjælpsmodtager er et unikt væsen med særegne behov

må det med en tyk overskrift altid været gældende

og føler sig imødekommet så vidt det overhovedet er muligt

muligt at inddrage pårørende som kan støtte deres slægtning det var for dansk folkeparti i forhandlingerne om denne aftale vedrørende fremtidens hjemmehjælp meget vigtigt at pårørende kan spille en stor rolle hvis hjemmehjælpsmodtageren ønsker det en del af det at have om man så må sige kommandoen i eget liv er at forsøge at finde ud af hvordan man kan blive rehabiliteret og som modtager

være meget forskelligt fra den ene borger til den anden

motivere den ældre til at blive involveret

få noget som helst ud af et rehabiliteringsforløb

efterfølgende er fuldstændig udmattet så nytter

ud over livskvaliteten

at de har en meget stor forpligtelse til at motivere den ældre og ikke pålægge den ældre et tungt åg

glæde af rehabilitering finde glæde og tilfredsstillelse derved og dermed få øget livskvalitet og egentlig også en større grad af frihed være mindre bundet og styret af andres tid

må ministeren arbejde på at få det præciseret

kl hjemmehjælp hvis borgeren ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb

ikke ender i et juridisk slagsmål efterfølgende

i lovens ånd og med vægten lagt på motivation og individuelle hensyn som de bærende principper

ansvar for at sikre at det også sker

om at nedsætte en hjemmehjælpskommission som skulle komme med synes vi tiltrængte anbefalinger til forbedringer af fremtidens hjemmehjælp vi skal sikre at denne lov også medvirker til forbedringer

være noget positivt for borgeren og netop noget

at en sådan praksis ikke er lovlig

de andre jeg synes at ældre sagen er kommet med nogle gode bud på ændringsforslag der kan gøre det klart i loven

give afslag på hjemmehjælp med henvisning til at borgeren modsætter sig at deltage i et rehabiliteringsforløb

og hvis det kan findes i lovforslaget

stillet et spørgsmål til ministeren om

fra ministeren der siger at man faktisk

ikke taler om tvang men om motivation så står der også at man ikke kan give afslag på hjælp alene med henvisning til at borgeren ikke magter at gennemføre

så bare at vi skal sikre os

mig at man stiller sig tilfreds med en formulering som den ordføreren citerer for hvem er det der bestemmer hvad borgeren magter det er det der er det helt afgørende spørgsmål der hersker jo ingen tvivl i det lovforslag ligesom der ikke gør loven i øvrigt det er kommunen der bestemmer hvad borgeren magter og det er det vi skal have rettet op på

det er derfor det er så vigtigt for mig at høre

med vi vil gerne tage et ansvar men vi vil også gerne holde regeringen i ørerne så

jeg fornemmer mere at enhedslisten allerede fra starten

til hele spørgsmålet

fleste mennesker har det heldigvis sådan at så længe borgeren selv kan klare diverse ting eksempelvis at tage støttestrømper på

vil de fleste også helst klare det selv men når bevægeapparatets

blev der tidligere visiteret professionelle til at hjælpe med dette

vundet indpas det vil sige at den ældre borger eller borgeren med handicap bliver oplært i at klare det selv det er jo til glæde for de allerallerfleste

som venstres ordfører var inde på er det

jo de gode eksempler vi kender fra de allerallerfleste kommuner men det er jo ikke uvæsentligt i den her sammenhæng at der skal ske et samarbejde med relevante pårørende lovforslaget forpligter byrådene til at fastsætte individuelle mål for hver enkelt derudover ophæves sondringen mellem midlertidig og varig personlig og praktisk hjælp

ophæves jeg har også bemærket høringssvarene

er det fordi det er folkevalgte personer

der er valgt til diverse ældreråd eller seniorråd har pårørende ude på ældrecentre eller

de udtaler at de generelt er tilfredse med lovforslaget

at det følger hjemmehjælpskommissionens anbefalinger

efterhånden har bredt sig til de fleste kommuner

ønske om så vidt muligt at klare sig selv i dagligdagen det har flere af mine kolleger også været inde på det er det mest

flere muligheder for at deltage i flere aktiviteter og

mest meningsfuldhed og indflydelse for det enkelte menneske i

eget liv og det var derfor vi også var en del af hjemmehjælpsaftalen men det er og det vil jeg gerne understrege vigtigt at rehabiliteringsforløbet også giver mening for den enkelte borger og derfor synes jeg der er god grund til at vi lytter til en række af de indvendinger der er kommet i høringssvarene og henvendelserne fra ældre sagen socialpædagogerne faglige seniorer og danske handicaporganisationer

alle sammen på at ældre medborgere eller borgere med et handicap kan få frataget deres hjemmehjælp hvis de enten føler at de ikke kan magte at deltage i et rehabiliteringsforløb

her år må de fleste kommuner vende hver en krone

fordi de er under et stort økonomisk pres og det betyder at de er nødt til at foretage benhårde prioriteringer

jeg godt tænke mig at vi overvejede ældre sagens forslag om en lille smule fleksibilitet

for de borgere der ikke føler at de kan klare et rehabiliteringsforløb

en garanti for at det er som der står

en henvisning til den ældre medborgers situation og vi vil gerne

vi vil gerne undgå at ældre med hjælp behov mister hjemmehjælpen som følge af den almindelige kommunale budgetklemme vi har studset en lille smule over at der i ministerens svar til aftalekredsen ikke rigtig fremgår andet

det samme som der står i lovforslaget

som ligger foran os nemlig at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver som borgeren ikke selv kan udføre

det også blev foreslået at både ældre sagen og danske handicaporganisationer

ministeren i bemærkningerne til lovforslaget har understreget at også borgere med et stort plejebehov og beboere på plejecentre kan

indvendinger der er kommet fra blandt andet alzheimerforeningen om at demente medborgere indimellem frasorteres i visse kommuner når der visiteres til et rehabiliteringsforløb

helt sikker kunne man måske overveje at indføre en ny § tre og firs a

glad for at ordføreren siger at vi må kigge på den problemstilling

om borgeren magter det

er det borgeren der bestemmer om borgeren magter det det er borgerens følelse af

er det så det der skal til eller er det kommunens vurdering af om borgeren

altså man er enten gravid

er en god ting alle vil helst klare sig selv længst muligt i eget hjem og det er fint at hjælpe borgerne til det men i det foreliggende lovforslag går man klart over stregen lovforslaget betyder at der som hovedregel ikke er nogen hjemmehjælp før borgeren har gennemgået et såkaldt rehabiliteringsforløb det fremgår klart af lovteksten og bemærkningerne

ganske vist at rehabilitering er et tilbud men det er det jeg vil kalde et siciliansk tilbud som borgeren ikke kan afslå uden at risikere at få frataget hjælpen dermed bliver rehabilitering en pligt for borgeren som borgeren

men der står heller ikke det modsatte nemlig at borgeren kan sige nej til et rehabiliteringsforløb uden at miste hjælpen der står blot at man det vil sige kommunen ikke kan fratage hjælpen

borgeren ikke magter at gennemføre forløbet

ville være med og så forsøgte vi at få indskrevet i aftalen at deltagelse i et rehabiliteringsforløb skulle være frivilligt og at borgeren ikke kunne miste hjælpen hvis

hvor ministeren sagde at selvfølgelig er der ikke nogen der skal tvinges til at rehabiliteres på nogen som helst måde jeg kan også henvise til et svar som ministeren gav til ældre sagen den attende juni hvor der jo meget klart står

giver mening at tale om tvang i forbindelse med rehabilitering hvad vi alle sammen jo

være enige i hvorfor kunne jeg så ikke få det med i aftaleteksten der kan jo kun være den forklaring at regeringen ikke vil fratage kommunerne muligheden for at tvinge borgerne jeg er ikke den eneste

vil jeg henvise til høringssvarene fra danske handicaporganisationer faglige seniorer foa socialpædagogerne og ældre sagen jeg vil også gerne henvise til et andet sandhedsvidne herre thomas kastrup larsen tidligere formand for kls social og sundhedsudvalg der i august måned i år omtalte forslaget i rosende vendinger i altinget han gjorde det klart at hjemmehjælpsmodtageren ikke har nogen rettigheder når det handler om genoptræning jeg citerer hvis man vil have hjælp bliver man nødt til gå ind i den proces hvis man siger nej til rehabilitering bare fordi man vil have hjælp så går man heller ikke helhjertet ind i det selv

men hvem har magten til at afgøre om der er grund til den dybe mistillid til borgerne som lyser ud af herre thomas kastrup larsens udsagn hvem har magten til at afgøre om borgeren går helhjertet ind i det hvem afgør om borgeren agter at gennemføre træningsforløbet ifølge lovforslaget

er det kommunalbestyrelsen der afgør det lovforslaget knæsætter dermed den praksis som nogle kommuner allerede har

det her område og som ankestyrelsen har stadfæstet

at hvis borgeren afviser et fagligt velbegrundet tilbud om hverdagsrehabilitering vil borgeren som udgangspunkt ikke få bevilget hjælp til praktiske gøremål det siger jo i sig selv noget om at det er vigtigt at få ændret det her lovforslag det handler først og fremmest om at behandle de ældre på en værdig måde møde dem som ligeberettigede og sikre deres ret til selvbestemmelse

alle folketingets partier jo har holdt mange skåltaler om men det handler også om at give de ældre og hjemmehjælpsmodtagere i øvrigt nogle redskaber til at beskytte sig imod den nedskæringsbølge på hjemmehjælpsområdet som vk regeringen og dansk folkeparti satte i gang i to tusind og otte og som fortsætter under den nuværende regering

undskyldningen for at spare på hjemmehjælpen redskabet til at sikre at der ikke bliver brugt de midler der skal til for at tage højde for at der bliver flere ældre i det hele taget og derfor også flere ældre der har brug for praktisk hjælp og personlig pleje man skal jo lægge mærke til at lovforslaget også pålægger kommunerne at alle de nuværende cirka ethundrede og halvtredstusind hjemmehjælpsmodtagere skal revurderes og gennemgå rehabiliteringsforløb inden udgangen af to tusind og seksten på nær en meget lille gruppe som slet ikke kan ændring af

er dobbelt påkrævet fordi højesteret i maj to tusind og tretten gav kommunerne medhold i at de kan skære ned i hjælpen uden at der sker nogen forbedring af den pågældende borgers evne til at klare sig selv det foreliggende lovforslag er som det ligger nu en yderligere udhuling af retssikkerheden på området det er ganske enkelt uværdigt at vi behandler ældre medborgere på den måde de har knoklet hele livet for at skabe det samfund vi har og så kan vi vel nok unde dem noget hjælp i den sidste fase jeg ser frem til udvalgsarbejdet og håber

overbevise et flertal om at lovforslaget skal ændres på dette område og at det faktisk bør forkastes hvis det ikke lykkes

der er kernen i problematikken men fint at inddrage de pårørende vi må så håbe at ressourcerne er til stede så det rent faktisk sker men på det punkt har vi jo ikke nogen kritik af lovforslaget

vurdering af behovet for hjemmehjælp og

tidsbegrænset korterevarende målorienteret rehabiliteringsforløb og dermed også vurdere modtagerens funktionsevne og

afgørende med forslaget er jo at

langt højere grad tages individuelle hensyn i modsætning til hvordan tilstanden på området

fastsætte de her individuelle mål for den enkelte modtager i forhold til hjælp efter § tre og firs i serviceloven og

man ophæver sondringen mellem midlertidig og varig personlig praktisk hjælp og at den her

lovforslaget er at understøtte at kommunen arbejder systematisk med rehabilitering

skabt klarhed omkring hjælpen for den enkelte modtager og det er også temmelig vigtigt

og understreget at det er vigtigt at det ikke kun alene bliver kommunalbestyrelsen som skal vurdere om den enkelte borger magter det kan

har i øvrigt også tidligere været fremgået af forarbejderne til loven

så udgangspunktet for en lovgivning på området må jo

der bedst kan afgøre om forløbet giver mening og

magter det her rehabiliteringsforløb

deler nogle af de overvejelser som andre

lovtekstens § to stykke fire at kommunalbestyrelsen ikke kan give afslag på hjælp efter § tre og firs alene med henvisning til at modtageren ikke magter at gennemføre

eventuelt senere hen kommer til at miste sin hjemmehjælp derfor ønsker vi simpelt

det her ord alene udgår af den tekst der ligger i øjeblikket

kommunen ikke straffer en borger der ikke mener at kunne gennemføre det her

det kommer til at ske at borgerne står i kø for at sige nej tak til rehabilitering for de fleste borgere ser

som ikke magter det her og der synes vi også

skal ses som et tilbud og ikke et pålæg

et andet område vi også ønsker at diskutere med de øvrige forligspartier er

også tænke på vores finansminister

i tretten timer vi sad og forhandlede

gerne arbejde for at der kunne blive noget frit valg på det her område

også godt give ordføreren ret i en ting som jeg synes skal med

hvis vi alle sammen er enige om at alle

så vil det jo kun være en lille gruppe der kunne finde på at sige det her

så hvor svært kan det være

så jeg er glad for ordførerens bemærkninger hvad det angår og så må vi se hvilken formulering

jeg tror man er nødt til at skrive klart og tydeligt at man ikke kan blive frataget hjælpen

ældre og vi ved også at gruppen af ældre er meget mere sammensat og differentieret end tidligere vi kunne også se at den eksisterende lovgivning ikke var helt tidssvarende og jeg kender mange for hvem opkaldet fra kommunen kom meget ubelejligt tænkte hvorfor ringer de til mig det er helt forståeligt for ældre er virkelig forskellige

de ældre som har et behov for hjemmehjælp det er også godt at der i reformen laves et projekt for ensomme ældre og vi har fra konservatives side netop fremhævet spisevenner som er et projekt i odense foranlediget af ældre sagen fordi man ved at småtspisende ældre spiser mere i selskab med andre og at det giver appetit på livet også apropos de diskussioner vi har haft om mad her på det seneste så må vi jo sige at hjemmehjælpsbegrebet har rykket sig mange kommuner

den ældre igennem træning selv lærer at mestre dagligdagsopgaver

er det giver mere livskvalitet og større tilfredshed at kunne varetage dagligdagsopgaver selv og jo mere selvstændige de ældre kan blive jo bedre er det jo men det må naturligvis ikke kamme over og der skal naturligvis være tale om en balance her har vi rejst en bekymring over for ministeren som handler om at ældre naturligvis ikke må tvinges ind i et rehabiliteringsforløb

folkeparti noteret os den kritik og de problemstillinger som er blevet rejst

af alzheimerforeningen særlig i forhold til de demente og dem tager vi alvorligt vi har igen og igen i flere omgange bedt ministeren forholde sig til den kritik

at tale om tvang når reformen bliver taget i anvendelse derfor har vi

og det er jo dejligt at der er flere partier som har rejst den bekymring og det er derfor helt naturligt at vi konkret drøfter denne problemstilling i den udvalgsbehandling der kommer det absolut

er den ældres velbefindende og derfor er det helt afgørende at vi ikke tvinger den enkelte til noget og det kan ikke blive understreget nok

vil vi også følge området nidkært og kommer der eksempler senere hen også selv om vi får lukket den her kattelem

nu er flere af aftalepartierne der udtrykker nøjagtig den bekymring som enhedslisten udtrykte på det ene møde vi fik

at aftaleteksten så ser ud som den gør fordi der har man jo ikke sikret det forhold og det har man så heller ikke i lovforslaget

være sikker på at ordføreren er lydhør over for det ændringsforslag som ældre sagen har fremsendt de har været så flinke at gøre noget arbejde for os og som jo netop sikrer at kommunerne ikke vil kunne tvinge

ældre ved at true

at der selvfølgelig ikke skal være tale om tvang

så har vi jo så været inde i en proces hvor vi ønsker det

det må vi så se om vi kan få styr på i udvalgsbehandlingen men jeg synes at man dårligt kan klandre et parti

frem for den badebillet som enhedslisten jo er

at der lå en aftale og derefter tog kontakt til ministeren

så benyttede ordføreren jo så den gode lejlighed til at snakke en hel masse om enhedslisten og undlod at svare på spørgsmål vil ordføreren støtte

vi får sat den ind i loven så der ikke er nogen tvivl om

og bliver udtrykt et ønske om at ville finde hinanden og finde nogle løsninger til gavn for dem som det hele handler om i det her

så kan jeg også bekræfte at

finn sørensen også kan huske og så

skulle det ligesom være klarlagt men med forslaget her får vi skabt klarhed om kommunernes pligt til at tilbyde rehabilitering til de borgere der har et potentiale for at forbedre deres funktionsevne

på det her punkt er jeg fuldstændig enig med herre finn sørensen i at man måske skulle udskifte ordet rehabilitering med hvad der måske er mest rigtigt nemlig hjælp til selvhjælp

også glad for at der er opbakning

jeg noterer mig også at

nogle spørgsmål om hvordan den ældre er stillet i forhold til rehabilitering eller hjælp til selvhjælp som det fremgår af lovforslaget er modtagernes motivation central for lige præcis gennemførelse

det kan ikke være anderledes kommunen og den ældre skal sammen sætte mål for hvordan borgeren bedst muligt kan komme tilbage til det liv som han eller hun ønsker sig som fru karin nødgaard synes jeg på bedste måde beskrev i sin ordførertale derfor

at tale om tvang i forbindelse med et rehabiliteringsforløb det er tydeliggjort i lovteksten at en borger ikke kan fratages eller få afslag på hjemmehjælp alene med henvisning til at borgeren ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb kommunalbestyrelsen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og det fremgår også af lovforslaget at borgeren under rehabiliteringsforløbet skal have den nødvendige hjælp og støtte

skulle det også være sikret at de der har behov ikke efterlades uden hjælp jeg vil afslutningsvis igen takke

og ser frem til udvalgsbehandlingen hvor jeg selvfølgelig vil stå til rådighed som jeg plejer

at blive rehabiliteret jeg synes det er

hvor der netop står det som ministeren nu siger om at man ikke kan give afslag

med henvisning til at borgeren ikke magter at gennemføre

vi er nødt til have sikkerhed for hvad det er der er fakta så vi ikke

så der ikke er lige præcis den forvirring

skarpere så der er en stærkere forståelse

af den tekst som jeg nu mener

hvis der skulle være brug for det men jeg kan da godt høre at

i forhold til hvad der er bedst muligt for at øge livskvaliteten hos

for hjemmehjælp kan ministeren forsikre mig om at der aldrig nogen sinde vil opstå en historie efter den første januar to tusind og femten

ser de her skrækscenarier af nogle ældre der

en kilde til misforståelser men jeg kan da i hvert fald høre at der

er brug for at få udboret teksten lidt mere og som sagt

er misforståelser

som sjovt nok har en anden tilgang netop at det er meget vigtigt for dem at dem de repræsenterer kommer ind under

inde på alzheimerforeningen og deres høringssvar er jo en smule anderledes har

man ellers kan finde på at bruge i den anledning tak for ministerens klare udsagn om at skal bruges tvang i den her forbindelse mit spørgsmål til ministeren er mener ministeren at den nuværende formulering man har lavet om hvis borgeren ikke magter det osv er dækkende er ministeren stadig væk tilfreds og mener ministeren at den

jeg vil bare gerne væk fra hele den tanke om

tvang jeg har været inde på det og jeg har bare lyst til

er det jo også i andre sammenhænge

tilbyder psykologbistand eller eller hvad det nu kan være af

det bare er umuligt

gjort det meget meget klart både med de svar som er udgået fra ministeriet

vi skal lave et lovforslag jeg er enig med ministeren i at princippet i serviceloven er at kommunen skal foretage en konkret vurdering af borgerens behov for hjælp

at du gennemgår et træningsforløb det har jo intet som helst at gøre med en vurdering af borgerens behov

fordi borgeren ikke kanvil medvirke til det her rehabiliteringsforløb derfor er spørgsmålet hvem bestemmer ifølge den tekst ministeren har lavet om borgeren magter at gennemføre det er det borgerne der bestemmer det

det en del gange vi får simpelt hen slået fast at kommunerne ikke kan give afslag på hjælp alene med henvisning til at borgeren ikke magter at gennemføre

faktisk har sagt en del gange at

alene på baggrund af den henvisning til at borgeren ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb

hvis det skal ændres en smule så

mennesker

et fornuftigt forslag hvis et par gennem længere tid har levet sammen som ægtepar men uden papirerne kan dette forhold være lige så stabilt for et barn og skabe en lige så god ramme for et barn som

placeres det sted hvor barnet vil befinde sig bedst og det skal en institution som ægteskabet hverken tilskynde til at man gør eller forhindre at man gør vi er således enige med regeringen i intentionerne i lovforslaget

der er et forbehold

samlevende par der adopterer børn ikke skal leve op til de krav

det forbyder lovgivningen

høringssvar at i dette tilfælde vil man rent faktisk kunne være samlevende igennem mange år men gift med en tredjepart og så alligevel få adgang

vi mener rent faktisk også at man med den forskelsbehandling

da det jo i sig selv er et mål at have

i danmark mellem par og ægtepar hvad angår deres grundlæggende rettigheder som mennesker

yderligere mener vi men det er ikke så afgørende som det andet

at der kan være brug for lidt flere ord om hvordan man

i nævnet skal kunne tolke

regeringen tillægger det meget stor betydning at man har været samlevende på samme bopæl i to en halv år

tage en drøftelse af om der er andre ting der med rette kunne drages ind da vi jo i

det der er vigtigt for os at få anført her ved førstebehandlingen er at vi er helt enige i intentionerne i lovforslaget vi mener det er fuldstændig rigtigt at give samlevende denne adgang

for så vidt at et par har levet sammen med den ene parts

har været enke eller enkemand

vi det rigtig positivt at regeringen

i spørgsmål og svar i udvalgsbehandlingen jeg tror bestemt

vi kan nå til enighed det vil vi i hvert fald være indstillet på

drøfte videre i i udvalgsarbejdet det får vi

er om man bliver en bedre mor eller far af at være gift og der er jeg fuldstændig på linje med det der tidligere er sagt heroppefra selvfølgelig er man ikke

og som socialdemokrat mener jeg selvfølgelig ikke at ægteskabet i den sammenhæng i sig selv er afgørende det afgørende er jo hvordan man er som menneske

stand til at tage sig af et barn om ens parforhold er sundt og stabilt og om man har et

bære både de glæder men også de rigtig mange pligter der følger

mellem om et par er gift eller ej hvis parforholdet ikke længere fungerer

at man går fra hinanden og der skal til at betales børnebidrag eller aftales samvær omkring ungerne så skelner vi ikke

om folk har været gift eller ej det samme regelsæt der gælder men vi skelner når det går godt

en lille smule underligt noget lovgivning har på en

forandret lovgivningen men der er noget af det der

adoptere sammen med hinanden

har papir på hinanden så simpelt er det og heller ikke hvis de mennesker vi taler om i øvrigt sagtens ville kunne blive godkendt til adoption

det er det som vi med det her lovforslag

betyder simpelt hen at det bliver muligt for samlevende der ikke er gift at adoptere sammen som det

i et papirløst forhold godt få lov til at adoptere

man bliver betragtet som enlig ansøger hvis man ikke

men det betyder ikke at partneren ikke tæller med i vurderingen det gør vedkommende men man bliver godkendt som eneadoptant vedkommende kan ikke

meget positivt men hvorfor i alverden dog så ikke også give muligheden for at vedkommende tager det juridiske ansvar

der skal gælde samme regler for gifte par og for samlevende par og det betyder at man skal have boet sammen i to en halv år for at man kan blive godkendt til adoption

både til glæde for adoptivforældrene selvfølgelig

derved gør vi op med den forskelsbehandling mellem adoptivbørn som der er i dag

forslaget betyder også at det er muligt for samlevende at adoptere hinandens børn med den virkning at det bliver et fællesbarn altså det man kalder stedbørnsadoption så det er både fremmedadoption og de

hvor man bor sammen med en som har sit eget barn som man

være juridisk forælder for

grundlæggende både er til gavn for adoptivbørnene

det betyder at adoptivbørnene bliver sikret to juridiske forældre uanset om de kommer til at bo

og så selvfølgelig fordi samlevende nu får de samme rettigheder og pligter i forhold til adoption som gifte par

inde i det felt og arbejder lidt med

leve op til de regler man også stiller for at indgå ægteskab

et ægtepar kan adoptere

det er der nogle betingelser for blandt andet

som muligt herinde i folketinget

er sådan vi varetager barnets tarv bedst så jeg synes vi skal bruge udvalgsarbejdet rigtig grundigt

vellykket adoption for dansk folkeparti er der ikke tvivl om at hensynet netop til barnets tarv skal stå i centrum og også skal være gældende når vi i dag drøfter adoption mellem samlevende for os skal adoption både fremmedadoption

være noget som kan sikre barnet tryghed og stabilitet i hverdagen hvor der som udgangspunkt skal være sikkerhed for at de rammer som barnet lever i skal være præget af at det ikke skal være nemt at der kan ske et opbrud og markante ændringer andre familiemønstre kan givetvis give børn en tryg og god opvækst men for dansk folkeparti er ægteskabet noget ganske særligt ægteskabet bør fortsat være udgangspunktet for et familieliv med børn og vi mener ikke at man kan sidestille et papirløst forhold med ægteskabet

betragtes som en begunstigelse og det mener vi

jeg stille spørgsmålet hvorfor så bevare ægteskabet som institution jeg kan være bekymret for at der med en vedtagelse af

kan opstå en forvirring i det involverede barns liv hvad sker der hvis for eksempel en biologisk mor og hendes samlever som hun ikke er gift med og kun har kendt i få år uden videre går fra hinanden barnet er adopteret af denne moderen finder en ny mand som efter måske flere års samliv med den biologiske mor egentlig også gerne vil adoptere barnet

hvad så hvis den biologiske far pludselig dukker op og vil adoptere sit eget biologiske

er mange scenarier der pludselig kan dukke op

barns opvækst mere urolig og ustabil dansk folkeparti var også imod at der kunne indføres straksskilsmisser

forsøgt at bevare ægteskabet trods de vanskeligheder der kan være opstået

ikke mindst påvirke de involverede børn vi mener at er en risiko for at barnets tarv

tilsidesat når forældre hurtigt kan bryde med hinanden og den fare ser vi også med det her forslag vi mener at for at sikre barnet bedst muligt og sikre mest stabilitet i forbindelse med adoption bør det ske mellem to der er gift med hinanden man kan have forståelse for at der kan være et ønske om at adoptere den anden parts barn eller børn for at sikre dem bedst muligt men vi finder egentlig at

år uden indgåelse af ægteskab ikke som udgangspunkt er med til at sikre den stabilitet som vi ønsker for at sikre barnet

noget ganske særligt og forpligtende ved den beslutning som to mennesker træffer

ligesom det er skelsættende at få børn også dem man har adopteret i vores optik er der som udgangspunkt en større grad af bundethed i det traditionelle ægteskab med henvisning til den netop nævnte lov

det her lovforslag synes vi at det er ved at udvikle sig til lidt af en glidebane hvor det er de voksnes voksnes behov og ønsker der opprioriteres frem for at sikre barnets tarv vi ønsker at udtrykke vores holdning om at ægteskabet som institution er noget ganske særligt og at børn biologiske eller adopterede netop i ægteskabet har mulighed for at blive sikret et fundament for en forhåbentlig god tilværelse jeg kan ikke lade være med at tænke på at når en samlever ønsker at adoptere sin kærestes barn og på den måde også sikre det rent juridisk hvorfor så ikke indgå ægteskab

tale imod det hvis man elsker forælderen og man elsker det barn som man ønsker

med en ny som måske kommer til at præge hele barnets opvækst

hvad nu hvis der lige pludselig dukker en biologisk far op som siger at

på de vosknes præmisser og ikke på barnets præmisser

at de samlevende skal adoptere sammen

betingelserne opfyldes jeg har noteret mig at børns vilkår er tilfredse med lovforslaget

de nutidige samlivsformer det er over tid blevet almindeligt at bo sammen på ægteskabslignende vilkår

umuligt at leje en lejlighed uden at have en vielsesattest i hånden sådan er det ikke i dag tiderne skifter som bekendt

uanset køn selvfølgelig skal

af hensyn til barnet forudsættes at der er tale om et stabilt forhold og

de organisationer der varetager børnenes tarv blandt andet børns vilkår og børnerådet en lille vigtig ting som

man kan ændre på de to en halv års samliv i de situationer hvor et kvindeligt par sådan

det hænder også at både gifte par

så er der omvendt også masser af mennesker som lever ganske fint og trygt og rart i både skilsmissefamilier og regnbuefamilier med sted

sådan er virkeligheden og derfor gør det her lovforslag efter enhedslistens mening

så meget andet end at bringe lovgivningen i overensstemmelse med

ved at sikre at det ikke er ægteskabets status men stabiliteten

er afgørende for muligheden for adoption

en af de grundpræmisser vi efterhånden taler om når vi taler familieret og

barnets tarv og hensynet til

lovforslaget ved at samlevende par skal opfylde det samme krav

derigennem være sikker på at der så vidt muligt er tale om en familie der kan give kontinuitet i hverdagen

jeg har tiden vil jeg lige kort vende tilbage til at det måske også er lidt for rigidt i nogle tilfælde vigtigst af

mener vi at det her lovforslag styrker barnets rettigheder det afgørende er ikke for os at samlevende par ligestilles med par der har indgået ægteskab det afgørende for os er at

har de samme rettigheder som børn af gifte forældre det handler om at barnet

til to forældre

ikke blot får muligheden for at adoptere sammen men også bliver udelukket fra

skal det barn for fremtiden have de to forældre og de skal

til begge forældre uanset om kærligheden

et barn af samlevende for fremtiden være en risiko for

forældre hvis de går fra hinanden

der altså være to forældre og barnet vil have ret til dem begge to

støtter enhedslisten forslaget jeg vil også nævne som sfs ordfører også gjorde og som det også er blevet nævnt

høringssvarene at vi har et kæmpe problem

i forhold til børn af to mødre

aftalen om medmoderskab men det er altså et kæmpe problem for de

og som vælger hjemmeinsemination af den ene eller

anden grund de skal vente to en halv år på at barnet

ikke være bekendt over for børnene og derfor

vi på den ene eller anden måde får løst det problem

sted og alt muligt i både bedsteforældre og forældreled og jeg synes sådan set at det det handler om er at vi så vidt muligt får indrettet en familielovgivning som gør at

har ret til det der reelt er deres familie og ikke det som dansk folkeparti har en idé om

også at pernille skipper har haft lukket ørerne lidt da jeg holdt min tale for der siger jeg jo faktisk helt tydeligt at der er flere familiemønstre som kan give børn en tryg og god opvækst det synes jeg altså

skipper må kvittere for

søgte snak om at man gerne

at dansk folkeparti anerkender at der er

familiemønstre jeg ser bare at dansk folkeparti stemmer imod enhver

for lovgivning der sørger for at børn

vi ved netop at familiemønstrene

andre ordførere også fremført her fra talerstolen

meget siden nitten to og halvfjerds hvor adoptionsloven trådte i kraft skilsmisseprocenten ligger

gør at folk ikke bare nødvendigvis gifter sig igen

vi er tilfredse med det lovforslag der ligger

det sikrer netop den her ligestilling

rejser en problemstilling omkring samme køn og der kan jeg jo godt se

to en halv år det lyder ikke helt rigtigt så det

jeg synes jo ikke at at vi skal stå og diktere hvad der er rigtigt

forkert om man skal gå ind i et ægteskab

man hverken mere eller mindre familie hvis man lever papirløst i

sige at jeg selv er stedbarnsadopteret og

at mine forældre min mor og min stedfar som

var gift jeg har aldrig skænket det en tanke

at jeg voksede op i en familie med både en mor

først fik registrerede partnere adgang til at adoptere og senere da det blev muligt for personer af samme køn at indgå ægteskab blev adoptionsloven også

jeg er også rigtig glad for at vi med dette seneste skud på stammen nu også giver samlevende par mulighed for at adoptere sammen

ændringsforslag til lovforslaget se det

det ene ændringsforslag vedrører indfødsretsloven som henhører under justitsministeren er tale om en konsekvensændring som skal sikre at udenlandske børn der adopteres af samlevende automatisk får dansk statsborgerskab på samme måde som udenlandske børn der adopteres af ægtefæller eller enlige det andet ændringsforslag stilles for at præcisere at samlevende tillægges forældremyndigheden ved adoption ændringsforslagene vil blive stillet snarest så

bare sige at jeg er rigtig rigtig glad for den brede opbakning til lovforslaget

den første januar to tusind og femten med disse ord vil

ikke ønsker at lade sig skille

selv om man ikke lever sammen med sin ægtefælle og

stykke tid der kan være nogle

særlige tilfælde hvor en ansøger er gift men bor sammen med en anden end ægtefællen og ønsker at adoptere sammen med sin samlever det kan eksempelvis

tilfældet hvis ansøgeren ikke ønsker at lade sig skille eller har indledt en skilsmissesag

og hvor afslutningen af sagen

selvfølgelig villig til at indgå i en dialog om

de forskellige nuancer i

man må jo sige at det er blevet let

og blandt andet derfor giver det

skelne mellem samlevende og ægtepar hvad angår adoption fordi det er så nemt også at komme

ægteskab men tak for tilkendegivelsen vi ser frem til videre drøftelser

enkelte fejl som er i serviceloven og som handler om børn og unge med behov for særlig støtte det er et meget kompliceret udmålingssystem vi

det er simpelt hen sådan at vi er helt nede og regne i ottendedele af et standardbeløb

at få afskaffet udmålingssystemet og i stedet lave det sådan at forældrene kan få udbetalt de faktiske sandsynliggjorte merudgifter og beløbet rundes så op til nærmeste hele krone det det er i sig selv

forslaget har også en præcisering af at betingelsen for at få hjælp til dækning af merudgifterne er at udgifterne ikke kan dækkes et andet sted altså under en anden lovgivning det giver også rigtig god mening men præciseringen har ikke været med tidligere

i venstre støtter vi gerne initiativer som kan være med til at lette de administrative byrder vi har rundtomkring i vores system og derfor støtter vi selvfølgelig også denne forenkling af udmålingssystemet vi har lige brug for at sige at det

med de rettelser der nu bliver lavet vedrørende

vi har netværksplejefamilier som igen får adgang til at kunne klage til ankestyrelsen hvis de oplever at der er en afgørelse om fastsættelse af omkostningerne

er tilfredse med den kommunale beslutning der er truffet

genetablering af hjemmel til at fastsætte satser for kost og logi og der er genetablering af

udgår af straffebestemmelserne i serviceloven så alt i alt er det faktisk rigtig godt at vi får ryddet en lille smule op og får lavet nogle

de administrative byrder så samlet set er venstre godt tilfreds vi støtter forslaget og jeg skulle hilse fra de konservative og sige at de støtter

på det her område planen betyder bla

at danmark nu endelig har tiltrådt tillægsprotokollen til fns handicapkonvention og derfor kan mennesker med handicap og andre borgere nu klage til fns handicapkomité hvis konventionen bliver krænket og alle klagemuligheder i

blandt meget andet at vi har nedsat en antidiskriminationsenhed og vi arbejder for at øge tilgængeligheden i almene boliger kulturtilbud og offentlig transport jeg

er meget tilfreds med at vi med satspuljeaftalen er blevet enige om

millioner af kroner til projekter der på forskellig vis forbedrer forholdene for

tror jeg de fleste der har læst det her lovforslag vil vide at man bliver nødt til at komme med sådan en indledning fordi der er så meget teknik i det her lovforslag og i

så lidt substans at hvis man ikke

kæmpe med et system det gør det lettere for nogle kommuner at bokse med en

uoverskuelig mængde af bureaukrati og så tror

og vi har holdt samråd om emnet og også stillet adskillige spørgsmål ministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetninger har også vist ligesom

har konkluderet at der generelt

har fejl på områderne merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

gjort opmærksom på heriblandt

har skrevet skrevet ind til os i socialudvalget det her lovforslag har været sendt i høring

den treogtyvende juni to tusind og fjorten med svarfrist den femte august

har så været midt i sommerferieperioden og det er nok derfor at der ikke er

høringssvar men med lovforslaget foretages en forenkling af udmålingssystemet for hjælp til dækning af merudgifter til børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse i servicelovens § en og fyrre og en præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen det sker ved en ændring af udmålingssystemet så den udbetalte ydelse fastsættes på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter og afrundes til det nærmeste hele kronebeløb der er deleligt med hundrede og ved en præcisering af at hjælp efter § en og fyrre i serviceloven er subsidiær til hjælp efter anden lovgivning og andre bestemmelser i serviceloven formålet med det her lovforslag er at skabe en tættere sammenhæng mellem det enkelte barns faktiske behov for hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte ydelse

et barn med et handicap om de kan komme

anden situation hvor de ikke har råd til at betale det her

det indebærer en genetablering af netværksplejefamiliers klageadgang over afgørelser om omkostninger genetablering af hjemmel til at fastsætte satser for kost og logi

genetablering af pligt til at kvittere for mellemkommunale underretninger og så vil hæftestraf

i udvalgsbehandlingen svarer på hvornår en vejledning til

bliver sendt ud da ministeriet har skrevet at der i den kommende vejledning vil blive anført flere eksempler på merudgifter som vil kunne dækkes hvis betingelserne

ofte oplever vi jo herindefra at vejledninger kommer for sent ud til kommunerne og så sker der fejl jeg

og så vil jeg bare til slut sige at alt i alt finder vi i dansk folkeparti at det er et skridt i den rigtige retning og så har vi også en forpligtelse til at følge op på rigsrevisionen og de borgerhenvendelser vi har fået om

ser frem til udvalgssamarbejdet og håber på at der

et ansvar for at give de børn og deres familier så gode muligheder som overhovedet muligt en af måderne til det er at hjælpe med at dække de nødvendige merudgifter hvis man forsørger børn

under atten år det her er et godt og

vigtigt tiltag men det har også vist sig at det system vi har fået opbygget er blevet lige lidt for besværligt så det vil vi gerne forenkle fremover

en af standardbeløbet i det noget komplicerede udmålingssystem samtidig

ønsker vi en tættere sammenhæng mellem den udmålte ydelse og det konkrete behov for hjælp ved at mindske omfanget af over og underkompensation til gengæld ændrer vi ikke ved minimumsgrænsen for hvornår

vil derfor i to tusind og femten ligge på fire tusind fem hundrede og seks og halvfems kroner per år svarende til tre

par ting som vi har hæftet os ved i høringssvarene og som vi virkelig gerne vil drøfte også i det kommende arbejde i socialudvalget nemlig det som

danske handicaporganisationer blandt andet påpeger nemlig at der kan være en risiko for at forslaget vil stille borgerne ringere end i dag fordi der i fremtiden kan opstå usikkerhed om hvorvidt allerede afholdte udgifter

nye udgiftstyper kan forventes dækket efterfølgende institut for menneskerettigheder som jo i øvrigt finder den

her forenkling positiv påpeger at familier med

et meget lille økonomisk råderum risikerer at få svært ved selv at skulle afholde merudgifterne i op til en år før de kan refunderes med tilbagevirkende kraft og instituttet anbefaler at der tilføjes en mulighed for undtagelsesvis at kunne få foretaget en

seneste fastsættelse det vil vi rigtig gerne om vi kunne drøfte

i det videre arbejde for vi synes det giver god mening at familier med en stram økonomi

skal vi have klarlagt spørgsmålet om hvorledes familier som har fået genvurderet deres merudgifter før

stillet ved en genvurdering vi ser frem til det videre arbejde i udvalget

også bekymret for at nogle forældre vil kunne komme i klemme i

her med at man nu ikke længere har et retskrav på umiddelbart at kunne få genbehandlet hvor mange merudgifter man kan få refunderet hvis nu situationen ændrer sig altså det her med at der nu kan gå helt op til en år før man kan få

genberegning så det lyder som om vi kan lave et samarbejde med dansk folkeparti og sf

om at afsøge det videre i udvalgsarbejdet

rigtig fint når det så er sagt

efterlyse nogle flere ambitioner på det her område for det er jo helt rigtigt som flere ordførere har været inde på nemlig at det her system med at få hjælp til at få dækket ekstraudgifter man har i forbindelse med et barn med et handicap er utrolig kompliceret utrolig bureaukratisk

i forhold til hvor mange politikere som som jeg

som som taler for forenklinger og taler for afbureaukratiseringer så synes jeg simpelt hen ikke

så taler vi om § en og fyrre som vi kigger på her i serviceloven § fire og fyrre § fem og fyrre § tre og firs § fem og firs og § fem og halvfems dertil kommer regler i sundhedssystemet og regler i undervisningsloven

det er en jungle for forældrene og jeg forstår det godt

engang sikker på jeg selv ville kunne finde rundt i det hvis jeg havde et

havde det behov det betyder også at vi kommer til at se nogle ret absurde situationer muskelsvindfonden beskrev et eksempel med

deres barn i fritidsordningen men når barnet skulle til fødselsdag mens det var i fritidsordningen og tog af sted med klassekammeraterne så måtte man ikke tage hjælperen med for hjælperen skulle blive i fritidsordningen fordi hjælpen ikke var tildelt til det formål jeg synes bare det siger alt om at vi har en rigtig god mulighed for at gøre langt mere end det som det her forslag lægger op til

muskelsvindfonden har været ude med et synes jeg rigtig glimrende forslag som går ud på at man laver én behovsudmåling for det enkelte barn og kommer hele vejen rundt om barnet

for en type hjælp det her har behov for uanset når det gælder skolegang når det gælder fritidsordning når det gælder i hjemmet i dagligdagen

kunne vi så også lige få sikret at løn og arbejdsvilkår var de samme så man kunne bruge den samme hjælper i de forskellige sammenhænge

ville det være rigtig rigtig godt så jeg synes

som vi taler om her det ændrer ikke ved at selv bittebittesmå forbedringer

i øvrigt frem til at vi ser en stribe af den slags forslag som kan forenkle specielt når de så

ikke har nogen omkostning for stat region og kommune så liberal

hjælp til dækning af merudgifter og den udbetalte ydelse herudover

får vi gjort reglerne lettere for kommunerne at administrere hvilket har været efterspurgt både kommunalt og som

også nævnte af rigsrevisionen

jeg også nævne at de foreslåede ændringer i stor udstrækning ensretter ordningen med merudgiftsydelsen til voksne hvilket i sig selv er med til at lette administrationen af

tilfreds med at vi med lovforslaget selvfølgelig får løst

nogle af de udfordringer der er

også rigtig glad for den opbakning som jeg startede med at sige der

rettet de fejl der desværre er opstået i servicelovens regler om udsatte børn og unge jeg ser også frem til behandling af lovforslaget i udvalget og jeg stiller mig selvfølgelig

den forbindelse til rådighed for spørgsmål og bemærkninger dansk folkeparti var

også ved at kigge på regelforenklinger på voksenområdet

stine brix nogle helt konkrete paragraffer jeg kan selvfølgelig i sagens natur ikke forholde mig til dem lige nu men jeg synes at det er værd

kigge på fordi det er rigtig rigtig vanskeligt noget af det kan løses løses det har vi

at kigge på om der er yderligere behov for og mulighed for at se på andre områder også og så kan man jo tage fru stine brix

i sagens natur ikke love at det bliver dem det er klart

for borgerne så derfor kunne jeg godt

ved noget om hvornår vi får en invitation jeg ved godt

mellem behandlingerne